deltagerne vil være fagøkonomer virksomhedsledere og organisationer vi har også inviteret partiernes finansordførere alle har takket ja og

formålet med den her konference er naturligvis at se længere frem end lige til

et lidt længere perspektiv på de udfordringer danmark

tiår for at få en diskussion om mulige løsninger og for at samle inspiration til den økonomiske

og fem og tyve plan som vi vil fremlægge efter sommerferien og som i høj grad forudser jeg vil blive omdrejningspunktet for efterårets politiske arbejde her

hvordan klarer vi den udfordring at vi i danmark ikke er gode nok til at skabe vækst og arbejdspladser og den fare der er for at vi ikke på sigt kan fastholde positionen som værende blandt de rigeste

i verden hvordan håndterer vi den udfordring at vi har et historisk lille råderum i den offentlige økonomi på grund af vigende oliepriser flygtningepres

og andet i en situation hvor vi jo gerne vil prioritere kernevelfærd

set det regeringen er optaget af helt grundlæggende hvordan får vi skabt den udvikling og den fremgang i levestandarden som står mål med det danskerne

diskuterer på konferencen og som vi vil bringe videre ind i

jeg glad for den positive modtagelse der har været fra partiernes

alle sender deres finansordfører til konferencen

så ikke lige knytte et par korte bemærkninger til den nye europol forordning der blev vedtaget endeligt

den er jo nu på plads vedtaget af parlamentet og det betyder at

første maj næste år har et europol system som er overstatsligt og hvor danmark derfor alt andet lige glider ud medmindre vi inden da får løst problemet

også baggrunden for at regeringen umiddelbart efter forordningens endelige vedtagelse nu formelt har ansøgt om en parallelaftale det er sket med opbakning fra et bredt flertal her i

vil jeg gerne kvittere for

godt afsæt for det arbejde der nu er gået i gang hvor vi arbejder intensivt og aktivt for at få en god parallelaftale jeg har selv haft indgående drøftelser med kommissionsformanden og andre centrale aktører

råd donald tusk aflagde hos os i sidste uge haft

til at diskutere den her sag

skjul på at det kan blive svært vores vurdering er

set i dag den samme som den var forud for folkeafstemningen alt andet ville jo også være underligt det er ikke sådan at man bare kan trække en sådan aftale i en automat det er vanskeligt rent juridisk det kræver opbakning fra forskellige institutioner i eu systemet og det er også vanskeligt fordi der er mange andre store emner på eus dagsorden i øjeblikket så vores opgave er jo nu at

overbevise kommissionen og andre medlemslande om at danmark skal have en

særordning og at vi ikke ønsker at benytte den tilvalgsordning som danmark fik forhandlet sig frem til i forbindelse med den seneste eu traktat det er ikke enkelt

men vi lægger alle kræfter i for det haster

i løbet af efteråret fordi det er det der skal til hvis vi skal kende vores retsstilling og have tingene på plads inden forordningen træder

at stække dansk politis muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet efter den første maj to tusind og sytten det ønsker regeringen naturligvis at undgå og det går jeg ud fra som en selvfølge

et ønske der deles af de øvrige ansvarlige partier her

succeskriterier for hvornår man kan kalde det en succesfuld regering og det fandt vi så

sket noget siden da

forstå at der skal rulles tilbage der skal rulles tilbage

vores ambitioner om at binde danmark sammen af en togfond der skal sikre

til alle dele af danmark og der skal rulles tilbage i

grønne omstilling og vores ambitioner om

i hele danmark alt det her betyder jo et

lavere ambitionsniveau og potentielt rigtig mange arbejdspladser ikke mindst for mange af vores ufaglærte

rigtig hårdt og koste arbejdspladser vækst og dermed sammenhængskraften for hele vores samfund og det må man sige

landdistrikterne og jeg synes egentlig de seneste udspil virker lidt som en tilståelsessag når det handler om de store investeringer der for alvor skaber arbejdspladser og transportforbedringer

mine øjne er det et fælles ansvar

sikre finansieringen til de investeringer der binder danmark godt og ordentligt sammen det siger sig selv at de faldende oliepriser

et helt konkret spørgsmål nemlig

vil bekræfte at de midler der så at sige mangler

er realistiske at finansiere på finansloven al den stund at troværdige beregninger viser at det svarer til cirka to hundrede million kroner

vi har ikke nogen ambitioner om at rulle noget tilbage vi har en ambition om at rulle nogle ting frem

og det dækker så ikke mit eget parti som har aftalt med afsæt i en fuldstændig urealistisk vurdering af olieprisen

projekt som på mange måder er spændende og som på mange måder også har sin oprindelse i den infrastrukturfond

var finansminister altså ambitionen om at binde danmark sammen men men pengene er der jo ikke

vi nødt til ansvarligt at sætte os ned og det pågår jo også i øjeblikket i finansministeriet og fru mette frederiksens parti deltager selv i de drøftelser

fuldstændig det samme der gælder med den grønne omstilling vi har ikke nogen ambition om at rulle noget tilbage vi har en ambition om at bevæge os lidt langsommere frem i lyset af at den energiaftale der blev indgået i to tusind og tolv har vist sig

psoen er blevet underkendt af

skal finde en anden måde at finansiere det på

at den økonomi der knytter sig til det vi aftalte i to tusind og tolv er løbet løbsk og derfor bliver vi da nødt til ansvarligt at sætte os ned i kredsen af partier der har indgået den aftale og

set et udtryk for ansvarlighed og det er jo drøftelser der pågår i øjeblikket

på christiansborg at sikre at vi også har et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv

i fremtiden det er et problem at dansk økonomi ikke for alvor

i omdrejningshøjde igen derfor synes jeg

ville klæde statsministeren når man giver et billede af dansk økonomi at man har alle facetter med og herunder også at man husker på at man lovede en straksopbremsning på asylområdet som man ingenlunde

venstreborgmestre eksempelvis i esbjerg siger at vi har behov for en infrastruktur der binder hele danmark sammen også den jyske

i den forstand at vi har taget en række initiativer som har strammet op og

jo gjort at hvor man i vores nabolande har set en eksplosion i antallet af asylansøgere med 100

tænke lidt over hvad det var for en politik der ville have været ført hvis sr regeringen

at kommunerne gerne vil have et økonomisk

min udfordring og vores alle sammens udfordring er jo at pengene skal passe både først og sidst på måneden

er man bare nødt til helt stilfærdigt at sige at det projekt som

forhandlet hjem før valget hviler på nogle forudsætninger som er krakeleret det hviler på en antagelse om olieprisen som slet ikke holder stik og derfor er pengene der ikke og når pengene ikke er der

jo den diskussion vi har foran os for i stedet for at skrinlægge det projekt der kan binde

til at kunne fungere så vi får en vækst i hele danmark

et spørgsmål om man vil prioritere

det vi regner med at vi skal finde på finansloven

kunne sikre en togfond og sikre tog i hele danmark som kører hurtigere og mere tidssvarende

cirka til det beløb som statsministeren har valgt at bruge på at sænke registreringsafgiften vil det ikke være klogere at bruge de penge på en infrastruktur der kommer hele danmark til gavn herunder en by som esbjerg i stedet for en sænkelse

sådan er politik jo også i forhold til et danmark der skal hænge sammen

man har bygget noget op på et grundlag som er

fuldstændig nidkært blind på

det siger jeg selv om jeg selv har været med til at undfange den hvad der måske er gået nogles næse forbi men det var

set med infrastrukturaftalen tilbage i to tusind og ni til ti at vi formulerede den her vision om en timemodel

et milliardbeløb for at spare nogle få minutter i en situation hvor

er presset andre steder fra og hvor det sker i konkurrence med andre infrastrukturudgifter

vi så ikke være med til hvis fru mette frederiksen kan holde sammen på det oprindelige flertal og i det flertal finde ud af hvor man skal prioritere pengene ind fra finansloven så må fru mette frederiksen

er vigtigere for landets statsminister at sænke registreringsafgiften for de få der får gavn af det end det er at sikre vækst og udvikling i hele danmark og det var måske meget godt at få skrevet den konklusion om end jeg er uenig i den

ikke det eneste eksempel hvor ambitionerne

sænkes netop nu vi har i danmark en styrkeposition i den grønne omstilling det skal vi udnytte ikke mindst fordi det sikrer os tusindvis af

arbejdspladser dygtige danske virksomheder kunne efter

løsninger til grøn omstilling det er alt sammen investeringer der gør at også 3feren kan få et et arbejde i fremtiden derfor

regeringen i forbindelse med omlægning af pso afgiften har sået tvivl om danmarks grønne ambitioner det vil potentielt kunne koste os mange arbejdspladser igen

i i de dele af danmark som

står stærkt på hele det energiteknologiske område og den globale efterspørgsel vil

det er den forkerte vej at gå at drosle ned på de grønne ambitioner det vil potentielt skade vores eksport og dermed vores vækst og betyde færre grønne arbejdspladser da herre lars løkke rasmussen var statsminister i to tusind og ni udtalte statsministeren vi er midt i en alvorlig økonomisk krise det får nogle lande til at skrue ned for de grønne ambitioner men det er kortsigtet strategi

og ni udtalte at det ville være

selv om vi nu er nødt til at forholde os til det der er en realitet og som jeg glæder mig til at høre fru mette frederiksens svar på

den måde vi finansierer den grønne omstilling på er underkendt vi skal finde en ny

nogen regning den regning skal bare føres ind på finansloven og finansieres hvordan

så et retorisk spørgsmål jeg stiller her

finansieres ved at vi fortrænger nogle andre udgifter altså infrastrukturudgifter det var ikke togfonden dk måtte jeg forstå

jeg forstå jeg ved så ikke hvor præcis det er at pengene skal tages fra vi forsøger at være ansvarlige omkring det her holde fast i et højt ambitionsniveau i en situation hvor de forudsætninger aftalen i sin tid blev indgået på er skredet det hører med til ansvarlig regeringsledelse og danmark havde en ansvarlig statsminister i to tusind og ni og det har danmark også i dag så jeg er enig med både ham og

havmølleparker fordi det er der mange af arbejdspladserne ligger og jeg må bare sige at når man besøger esbjerg havn når man besøger det gamle lindøværft når man besøger en række af de danske virksomheder kan det jo potentielt få en rigtig rigtig stor effekt både for de konkrete virksomheder og arbejdspladser for vestjylland men også for den samlede danske vækst kunne vi så måske ikke blive enige om i den videre diskussion

den regning vi bliver enige om skal betales og som skal løftes ind på finansloven skal jo finansieres

finansieres ved at vi sætter bundskatten op eller ved at vi fortrænger nogle andre ting

det er derfor vi siger at i en situation hvor forudsætningerne er skredet

øvrigt er sådan at vi når man ser på vores ve

ambitioner der blev udtrykt i energiaftalen

er nogle steder hvor man kan tage toppen

ingen fribilletter det er en opgave der skal løftes men vi ønsker at gøre det på en sådan måde at vi fastholder danmarks styrkeposition og at vi

egen sø for vi har behov for et danmark der hænger sammen det kræver arbejdspladser i hele danmark det tror vi forudsætter både en god infrastruktur og den nødvendige investering blandt andet i den grønne omstilling

skal flere ting til end som så jeg er nødt til at anholde det der med at vi afvikler noget grønt

en helt ny havvindmøllepark vi siger så bare at når hele den konstruktion man har bygget op er skredet fra hinanden og pengene ikke kan opkræves på den måde man havde tænkt og regningen er løbet fra os så skal vi finde en ny måde at løfte regningen ind på og så er det

naturligt også at lave et serviceeftersyn hvor man ser om man kan tage toppen af regningen og det kan vi godt gøre

to kunne i går berette om en syrer der har fået

nu har fået ret til foreløbig at blive familiesammenført med sytten af sine tyve børn han har så kun fået lov til at få den ene kone med af de tre han mener at have

for os i dansk folkeparti illustrerer det jo meget godt at

om det som vi i fællesskab har gjort noget af de seneste måneder nemlig fået strammet en masse regler i forhold til hvor mange der

ting der jo gudskelov har fået antallet der kommer til danmark til mærkbart

illustrerer også at der er en anden del af udlændingepolitikken som er mindst lige så vigtig og det er jo at sikre at de mennesker der kommer hertil og som i en midlertidig periode får hjælp

der frustrerer det jo os i dansk folkeparti at

fuld fart på integrationen fuld fart på hvordan en syrer som ham her der altså nu foreløbig har fået

kan blive integreret i det danske samfund i stedet for at man

derfor er mit spørgsmål til statsministeren her i spørgetimen i dag hvordan statsministeren vil sørge for at der kommer en hjemsendelsesstrategi

fuld kraft på det element at man skal blive her

statsministeren i trepartsaftalerne har gjort sig til talsmand

kan gå hånd i hånd med at man har et sigte om at folk skal være her midlertidigt det er blandt andet derfor vi i fællesskab

periode fra fra en år til tre år altså i

kan få permanent ophold og jeg er helt åben

diskutere hvordan vi laver repatriering

en del kommer til at handle om hvordan vi i højere grad stiller krav til lande ude i verden om

det problem vi har set historisk når man har forsøgt at sende folk hjem igen er at hvis landene ikke vil samarbejde

er tale om her er jo lande der er beroende på vores hjælp vores assistance og vores udviklingsbistand der kommer vi til anderledes kontant i fremtiden at stille nogle krav om noget for noget skal man have hjælp som land

parat til at tage sine borgere tilbage det

set meget åben over for for den diskussion jeg tror bare man går galt i byen hvis man tror at det kan stå alene altså vi står med nogle komplekse udfordringer og desværre findes der ikke et enkelt svar så i min bog

vi nødt til på den ene side at sørge for at folk mens de er i danmark forsørger sig selv for ellers skal vi andre gøre det

have et fokus på at når folk ikke længere har et beskyttelsesgrundlag

det tredje år er man så inde at få dagpenge og har optjent ret til to års dagpenge i det danske system

tro på at det danske samfund kører integrationsvejen som det afgørende og ikke repatriering eller hjemsendelsesstrategien som det afgørende det er derfor det er så vigtigt for mig at vi får lavet en klar hjemsendelsesstrategi og at vi forpligter kommunerne og andre til at der for hver enkelt af de flygtninge og migranter der nu er kommet til danmark bliver lavet en hjemsendelsesstrategi hvordan i alverden skal vi ellers fastholde den enkeltes fokus på at det er det man

har fået de sytten af de tyve børn til danmark og de begynder at gå i skole og

i øvrigt skal du hjem igen vi skal jo fastholde det hjemsendelsesperspektiv

og til en løn der ikke er for høj kan komme ind på det danske arbejdsmarked

man ikke har de fulde kvalifikationer det har vi skullet lønmodtagerne til at acceptere ud af det er

dagpengeret sådan er det men af det kan man slutte at man automatisk har et

løse det ved det ene eller det andet altså ved at sige vi integrerer os ud af det

efter tre år i går kom der tal frem der viste at blandt de familiesammenførte var det kun to ud af

er heller ikke så enkelt at vi bare kan sætte folk ind bag et hegn og give dem noget mad og så vente på at krigene kæmpes færdige

vi returnere dem det kan vi ikke når vi ved

de internationale tal viser at de flygtninge der genereres i verdenssamfundet i dag

vil insistere på at vi får lavet en klar hjemsendelsesstrategi

for hver enkelt af de mennesker der er kommet til danmark får lagt en plan for

er for nogen kompetencer man har brug for når man en dag vender tilbage

den måde vi kan sikre at den enkelte

beklager at det ikke er særlig enkelt jeg tror nu også godt at befolkningen kan forstå at medmindre vi stiller et krav til de her mennesker

er der kun folk altså den danske befolkning til at betale regningen

vil ikke acceptere at det råderum vi har kæmpet for at skaffe blandt andet ved nogle svære reformbeslutninger her

ædes op af et flygtningepres det er derfor

så lige sikre at det også holder hele sommeren men aktuelt ser det pænt ud

arbejder mens de er her og så er jeg enig i at der er et tredje element der handler om

skal vi finde en vej hvor vi motiverer folk til at tage hjem igen

ikke med så meget indhold

stod temmelig klart og det var at statsministeren dengang højt og helligt

han aldrig ville føre en politik der

blev kontanthjælpsloftet behandlet i folketinget og der havde vi så svært ved at få svar

selv om folketinget spurgte hvor mange

der ville ryge under fattigdomsgrænsen så kunne regeringen faktisk ikke svare

kontanthjælpsloftet blev vedtaget

blev endeligt vedtaget at regeringens såkaldte moderne kontanthjælpsloft

børn ned under fattigdomsgrænsen det er syv tusind børn som vil være fattige i forhold til deres kammerater som ikke har råd til at komme med på lejrtur

syv uger i boligblokken når alle de andre tager på sommerferie som ikke kan invitere venner med hjem fordi de skammer sig som ikke får sund mad på bordet

vokse op i ensomhed og isolation og som ofte kommer til at ende uden uddannelse og oftere i kriminalitet

så mit spørgsmål er

når statsministeren under valgkampen sagde at

til at føre en politik der sender børn ned under den grænse hvordan hænger det så sammen med at regeringens kontanthjælpsloft ifølge beskæftigelsesministeren sender syv tusind

at opgøre fattigdom på som den tidligere regering lagde til grund det er et ekstremt statisk begreb

øvrigt svært at regne på fordi det hviler på nogle mennesker der igennem tre år har været i et bestemt indkomstinterval hvordan man skal sidde her i dag og beregne hvordan mennesker fra nu af og de næste tre år skal blive i et interval er mig i virkeligheden

om at føre en politik der skal sende folk ned under nogen fattigdomsgrænser og derfor

på det samlede aftryk som vi vi sætter

et kontanthjælpsloft der skal skabe motivation til at komme i beskæftigelse at vi forhåbentlig til efteråret er i stand til at give nogle skattelettelser

folk med små arbejdsindkomster at vi fører en overordnet økonomisk politik der gør at der er vækst

læser svaret der er afgivet til folketinget så viser det sig at

to tredjedele af de her børn kan relateres til indvandrere og efterkommere af indvandrere er jo først og fremmest et vidnesbyrd om en fejlslagen integrationspolitik den vil vi også gerne

at min politik skal udkrystalliseres i atomer der skal

ved at være afsluttet så passer det også med at der fra ikrafttrædelsen af kontanthjælpsloftet er gået noget der ligner tre år fra det blev indført og ret beset skal der gå tre år før man er i stand til at opgøre om folk opfylder de kriterier der skal

enlige forældre og deres børn der kan bruge det til noget som helst at

regeringen bare holder op med at kalde fattigdom for fattigdom og fjerner grænsen det kommer der jo hverken mad på bordet af eller bliver råd til medicin eller noget som helst

andet for for den sags skyld af

det ordret og med den grænse blev der jo henvist til

nu er virkeligheden jo så sådan

syv tusind børn ned under den grænse vil statsministeren ikke medgive at det løfte

jeg accepterer når den her valgperiode er gået at stå på mål

kontanthjælpsloftet er at sådan lidt med den hårde

med den bløde og den positive hånd

at vi gør op med fejlslagen integrationspolitik for langt de fleste af de her børn i de her beregningstekniske modeller er jo indvandrerbørn

et spejlbillede på en fejlslagen integrationspolitik det skal vi da lave om og det vil jeg gerne stå på mål for når der så bliver sagt det der med at man ikke kan fjerne fattigdom ved at definere den på en bestemt måde

man ikke definerer fattigdom bare ved at definere den på en bestemt måde i de tal og i de modeller der ligger

masser af mennesker der er mobile

unge der er studerende og som får et arbejde og folk der er midlertidigt arbejdsløse og

er tale om et helt eklatant løftebrud

et kontanthjælpsloft der sender børn ned under

med alle de konsekvenser det har så skal vi andre altså bare væbne os med tålmodighed og så vil det her blive fikset altså kan statsministeren så bekræfte at der ikke vil være flere børn der vokser op under den fattigdomsgrænse når der udskrives valg næste gang end da statsministeren trådte til og er det så et løfte vi kan regne med den her

af den tidligere regerings politik så ville den tidligere regering ikke have siddende på sig at den bare skabte mange flere fattige børn

set det samme der gælder her jeg har ikke en ambition om at føre en politik der driver folk ud i fattigdom tværtimod jeg har præcis den modsatte ambition

der driver folk ud i at blive selvstændige at kunne tage vare på sig selv at tjene deres egne penge

stå op til fordi forældrene står op og går på arbejde det er

kontanthjælpsloftet er en del af det der er i værktøjskassen plus alt muligt andet og jeg har da en drøm og en ambition og et håb om at effekterne af

samlede politik vil vise sig over tid sådan at flere er i beskæftigelse færre er på offentlig forsørgelse flere børn klarer sig godt i skolen og har et håb om at få et bedre liv det

til valg på at hæve registreringsafgiften igen vil de have den op

at hæve registreringsafgiften igen eller vil de bare tordne

har vedtaget jeg tvivler på de kommer til at gå til valg på at hæve registreringsafgiften men jeg synes de skal ryges ud af busken på

et andet spørgsmål som faktisk også relaterer sig til socialdemokraterne

sass larsen var ude med her i løbet af weekenden nemlig at der skal sættes et loft over hvor mange spontane asylansøgere vi skal tage imod i danmark svaret var vist at det skulle være et sted mellem

nærmere tusind end titusind hvordan ser statsministeren på det synspunkt i liberal

set meget enige vi har sagt at vi skal tage fire tusind

var det jo på et bagtæppe af at der var omkring femtentusind asylansøgere året før det var

det tal vi ligesom kendte da vi gik til valg om det sagde jeg at det var for højt

det ville vi gerne bringe ned det var mere end danmark kunne håndtere har vi så fået det bragt ned ikke i første

fordi vi strammede op og vi har derfor kunnet se at den stigning der har været i danmark har været langt mindre end den man har set i sverige og tyskland men det rokker jo ikke ved at vi sidste år fik for mange asylansøgere

jo derfor vi har strammet op det er også derfor vi har presset på jeg glæder mig over at man nu er nået så langt i eu at man både har fået lukket i vestbalkanruten via

som betyder efter min hukommelse at hvor der i januar kom tredstusind

var tallet i april måned vel nede på omkring de tre tusind

og det håber jeg da fører frem til en situation hvor vi kan se

de skal være markant lavere og

være femcifrede de skal de skal ned i noget firecifret altså noget der hedder tusind

og hvorfor er det det selv om det umiddelbart lyder som et ikkehumanistisk synspunkt

så længe man åbner den port at man har en mulighed for at komme herop og forsøge

trafik op igennem europa hvor vi fra dem der kom sidste år ved at halvfems procent af dem søgte op igennem via aftaler med kriminelle netværk menneskesmuglere og så videre de der bliver belønnet er de stærkeste hvorimod de svageste bliver ladt tilbage tre tusind fem hundrede druknede på vejen

og et utal af kvinder bliver voldtaget

skal vi have sat en stopper for og det kræver selvfølgelig at man siger stop for

for spontan asyl og får taget et opgør med konventionerne dér hvor de står i vejen jeg vil gerne høre om statsministeren er klar til at være med til at tage det opgør med de konventioner

vi hele tiden sagt at antallet betyder noget

også hele tiden argumenteret for at man kan hjælpe flere i nærområderne

der kommer en herop vil man kunne hjælpe et antal hjemme i nærområdet det er det mål vi skal forfølge og det gør vi også det er jo derfor vi har indskrænket

midlertidigt og at det er en tre årig periode det er derfor vi har lavet grænsekontrol det er derfor vi i

for at eu begynder at beskytte sine ydre grænser og det glæder jeg mig

et synspunkt der også begynder at vinde indpas det er jo derfor vi har set en nedlukning af vestbalkanruten

med et langt lavere antal asylansøgere

option at de stærkeste skal kunne blive blive belønnet for det der sker i øjeblikket er jo at det er de stærkeste dem der kommer hele vejen op der får en mulighed og så har vi overhovedet ikke ressourcer til at tage nogle nede fra lejrene som supplement til det

den venstrefløj som er så begejstret for det

canadiske premierminister foretager sig måske dykke ned i hvad det egentlig er han foretager sig for

det som vi foreslår her der er jo ikke nogen der reelt søger spontant asyl asyl i canada

at han vælger at tage et antal som faktisk svarer nogenlunde til til fire tusind om året

til danske forhold det er den vej vi skal gå og derfor er det

konventionerne er

villig til at gå den vej for det er jo den vej vi skal

hvor skulle de komme fra sejlturen er lige lang

som er i europa i den geografiske placering europa har derfor starter det ikke med at jeg står her i en spørgetime og siger at nu træder danmark bare ud af alle internationale konventioner det starter med at eu er nødt til at forstå alvoren i det her at man ikke kan have endnu et år med plus en million ind i europa og det er en alvor der er ved

sætte sig har det taget for lang tid ja det har taget for lang tid er vi i mål nej vi er ikke i mål men det går den rigtige vej

i gang med at få lukket vestbalkanruten som sagt er antallet faldet fra de der tredstusind

efter min hukommelse i januar til tre tusind i april det skal holdes skal holdes under observation

komme fra syrien ind i europa spontant man bliver returneret mod at europa så tager

massere kan man sige den europæiske mainstream position hen i retning af det som

måned nogen sinde målt på kloden

maj måned og jeg ved jo

at statsministeren har været på grønland og selv har oplevet konsekvenserne

bemærkelsesværdigt i grønland i april måned var at det ikke bare var en gang at

er klimakrisen jo som sagt det der definerer hele vores måde

den måde vi tænker sikkerhedsrisici på så mit første spørgsmål

på en skala fra en til fem

regeringen placere klimaudfordringerne

mindre vigtig politisk udfordring på en skala fra en til fem

hvor placerer statsministeren så

i al almindelighed på sigt så er den jo også med til hvis ikke man håndterer den rigtigt at

et dårligt liv for millioner af mennesker

at flytte sig og sætte sig i bevægelse for at søge et bedre liv måske i europa så på den måde hænger det jo sammen

klimakrisen er jo et hjørne af flygtningekrisen der er et hjørne af demokratikrisen

hvis det er sådan at der er plads til mere end ét femtal så er

enighed om at det her er helt afgørende og det er jo ikke bare noget vi står og

siger her i salen verdensbanken kom ud med en rapport for nylig

antallet af mennesker der er berørt af klimakatastrofer er tredoblet inden for de sidste tredive år

meget klart dokumenterede udfordringer og på den anden side har vi en regering

hvert fald på en lang række områder når vi snakker

og så på den anden side de politiske konkrete nedprioriteringer af

og fattigdomsbekæmpelse for at vi var nogle

eller skulle vi bruge hundrede procent af vores bni

på på grøn omstilling for at vi tog den her

vi er jo nødt til at finde vores

i i verden omkring os specielt i øvrigt når vi snakker en del af den grønne omstilling hvor mange af de forpligtelser der skabes jo er nogle der skabes fælleseuropæisk og hvor dynamikken er den at hvis ét land gør noget mere

kan et andet eu land gøre noget mindre altså

er dynamikken i en del af det her

vi nødt til at gøre mange ting på en og samme tid vi er jo også nødt til at kæmpe for at vi har noget velstand så vi også om en generation har

livet består jo af at finde balancer og jeg accepterer ikke at vi bakker på det grønne altså jeg kan acceptere at vi rykker lidt hurtigere frem end det der lå i nogle planer som ikke kan lade sig gøre fordi fundamentet er faldet bort under

i dag så sænker ambitionen samtidig med at

at nasa at man hele vejen rundt siger at vi skal øge ambitionen der er et eller andet i den logik som jeg i hvert fald ikke kan forstå

eller i hvert fald et spørgsmål nemlig hvilke tiltag har regeringen

tænkt sig der skal tages nu når man har valgt at afskaffe

vi igen er med til at understøtte

er det er det hele statsbudgettet vi skal bruge på

grøn omstilling for at vi har et tilstrækkeligt ambitionsniveau eller er det bare det halve er det hele statsbudgettet vi skal sende til afrika for at vi har en anstændig udviklingspolitik eller

undskyld jeg spørger men altså nødt til at finde en balance og man er også nødt til at sørge for at økonomien hænger sammen for vores børn og vores børnebørn

på det andet spørgsmål der sidder jo en kreds af forligspartier i øjeblikket og kigger på hvordan vi i en situation hvor regningen er løbet lidt fra os kan få regningen til at passe samtidig med at vi opretholder en grøn ambition og

den sammenhæng må man jo også diskutere om solceller så kan indgå for en af grundene til at hullet

der er sket et teknologigennembrud hvor den her solcelleteknologi pludselig er blevet meget meget

lille smule christiansborgallergi altså at der er et eller andet der forsurer tilværelsen når statsministeren kommer ind i prins jørgens gård eller her over

på christiansborg i folketinget fordi

ude i verden har man travlt

med senest i det hvide hus og ros for det

om de store og flotte bedrifter der har været med den grønne omstilling i danmark

homoseksuelle og så videre og så videre det bryster man sig

glad og gerne af men men når man så kommer tilbage til danmark

netop at trække stikket på nogle af de flagskibe som har gjort os så

det er da svært at forstå for mennesker der i dag lever af at vi har satset på den grønne omstilling som skaber arbejdspladser også i nogle af de dele af danmark hvor det ikke altid er lige nemt hvad det er for en statsminister der det ene øjeblik står ved en festlig lejlighed og skamroser den grønne omstilling for så så snart man nærmer sig christiansborg og allergien sætter ind

stikke på flagskibet og sige at nu skal vi ikke længere bygge de kystnære

ikke kun er til de festlige lejligheder

om at holde fast i det brede samarbejde vi har haft om energipolitikken som ikke bare rækker mellem partierne herinde alle på nær et men som også rækker udenfor i erhvervslivet derfor vil jeg bare spørge statsministeren stilfærdigt kan man tage statsministeren på ordet er det sådan at når vi er færdige med at finde ud af hvordan vi finansierer den grønne omstilling så det

det de samme ambitioner vi har så vi får fastholdt intensiteten i omstillingen af den danske energi sådan at den

den grønne omstilling fordi mit parti jo har været med regeringen har været med

vi har jo vedvarende igennem en generation forfulgt den her ambition og gør det fortsat så er der et spørgsmål om tempo som man jo er nødt til at afstemme

med økonomisk formåen

vi står i den situation hvor den måde vi har finansieret den grønne omstilling på er kendt forkert vi er nødt til at finde en ny måde at gøre det på grundlæggende kan vi vælge mellem at tage det ind på finansloven eller begynde at sende penge ud af landet og så begynder man måske at nærme sig noget der kunne karakteriseres som ebberød bank

derfor regeringen siger at det nok er bedre at tage pengene ind på finansloven

vi da nødt til når vi skal tage pengene ind på finansloven

se på om vi kan tage toppen af regningen af

partier der har den her aftale med hinanden jeg håber da også at det ender der at vi samlet finder en balanceret løsning der kan fastholde den grønne omstilling give et boost til dansk erhvervsliv fordi vi fjerner psoen der er en byrde for dem

statsministeren skal iklæde sig den grønne førertrøje ved enhver festlig lejlighed

skamrose alle de partier der har taget ansvar også

gerne sit eget det synes jeg man skal gøre ved enhver lejlighed det er bare vigtigt at der så også er handling bag ordene

meget op i at det man har sagt før et valg og efter

jeg mener altså at det er netop den nuværende statsminister som tidligere har betragtet det her med timemodellen som et flagskib i den kollektive trafik

det stadig væk er statsministerens ambition venstres ambition at flagskibet i den kollektive trafik skal være en timemodel hvor man kan rejse mellem de store byer på højst en

en ambition om at vi har effektiv togdrift i

at formulere den her vision sammen med andre om at

det møder så en virkelighed med to dimensioner den ene

fuldstændig fokuseret på at en time er en time der er en time

vinde relativt få minutter skal man så insistere

på timetallet eller må den sunde fornuft i forhold til økonomien også veje ind det er så den ene dimension

derfor sidder vi med en bunden opgave blandt mange vi har overtaget fra den tidligere regering med løfter der

man kan tillægge statsministeren da det var hans egne ord i en kronik i jyllands posten i to tusind og otte vi har så siden gennemført en omlægning af nordsøbeskatningen der gør at der i dag er flere penge til rådighed til at investere i den kollektive trafik end dengang statsministeren skrev sin kronik

flere penge til rådighed derfor er spørgsmålet jo sådan set helt simpelt gælder det statsministeren sagde dengang i to tusind og otte om flagskibet i den kollektive trafik i danmark eller er det sådan at de ambitioner svigter man også nu hvor christiansborgallergien har sat ind og man

har fået mulighed for at handle vi hører jo store ord om at nu skal der skabes råderum til de vigtige investeringer

vide hvad det er vi sigter efter sigter statsministeren efter at gøre sine ord fra to tusind og otte til virkelighed eller var det et af de der tomme løfter som man ellers har travlt

hvis man kigger på infrastrukturen ser er andre ting der presser sig på hvis man for eksempel kører en tur

op igennem det jyske rundt billund og længere op så vi kan da have mange

drømme og ideer og så skal de jo holdes op imod den komplekse virkelighed hvor pengene

på nogle forudsætninger omkring en oliepris som ikke holder

ikke bare holder det ikke det holder slet slet

derfor er pengene der ikke og så er vi da nødt til at påtage os den opgave

justere de her projekter ned så pengene kan komme til at række

fortrænger vi muligheden for at investere så meget som en krone for eksempel i motorvejsanlæg og jeg har nævnt to

en halv time det synes jeg er en lille smule ærgerligt for vestjyderne

statsministeren har planer om eller om der måske kunne være

åbning et eller andet sted

i danskernes forventede levetid hvis man tager en tur med s toget nu kommer toget igen

se i drs dokumentar

for det her er hvor mange

den forebyggende indsats bliver aldrig igangsat

langvarig og ganske dyr for samfundet og det

og det resulterer også i alt for tidlig død

at gå til lægen i tide hvis man som venstre har

øge eller mindske uligheden i levetid og livskvalitet når man indfører

hvor har vi problemer med ulighed i sundhedsvæsenet det har vi mange steder et af de steder vi har det

i tandpleje hvor der er

en markant forskel på hvad det er for en tandhygiejne og

tandsæt man har afhængigt af hvad det er for en livssituation man befinder sig i

brugerbetaling på tandlægebesøg den diskussion

har været i i mit parti og det vedgår jeg

forestille sig at man uden

begavet måde for eksempel så man forfulgte den her tanke om

for eksempel kunne gøre det billigere for folk

ville da fremme ligheden i sundhed mod at nogle andre så skulle betale for gå til læge sådan en diskussion har der været og det vedkender jeg mig gerne

aldrig gå til at finansiere nogen som helst skattelettelse for det der alene har været en diskussion om er hvorvidt

noget forslag og at venstre har nogle interne drøftelser og fred være med at man har interne drøftelser vi har ikke interne drøftelser i mit parti om brugerbetaling på sundhed

i venstre det må i gerne have men det jeg synes er afgørende

synes at det står særlig klart hvad regeringen vil gøre for at forbedre levetiden hvad man vil gøre for at mindske uligheden i sundhed derimod synes jeg det er mere tydeligt at regeringen

taget omkring demens fordi vi kan se det er bare et lille eksempel på det

der er så stor en forskellighed i de tilbud kommunerne giver at man lidt afhængigt af hvilket postnummer man bor i får

i den her valgperiode inden vi skal møde danskerne igen med et forslag om at indføre brugerbetaling på sundhedsområdet jeg sagt meget klart så har jeg

endnu om vi gør det ved jeg ikke at det vi eventuelt ville være sindet at gøre

i den måde vi opkræver brugerbetaling på i det danske sundhedsvæsen

det er en myte at vi ikke har brugerbetaling vi har faktisk meget brugerbetaling som i de fleste sammenlignelige lande men vi har lagt det på tænder og på nogle få andre ydelser i modsætning til hvad man gør andre steder men jeg kan godt her give et tilsagn om at vi

de seks og tyve domme der er faldet over gimi levakovic siden han fyldte atten år manden er ikke født i danmark han er ikke dansk statsborger han bidrager ikke på det danske arbejdsmarked

ene og alene til at danmark bliver et dårligere sted at leve

afsenderen ønsker at være anonym det forstår jeg godt når

læser mailen personen skriver jeg ved ikke hvem jeg skal skrive til og jeg skriver i en form for afmagt da jeg ser din udtalelse på twitter kan jeg forstå din utilfredshed jeg har levet under jorden i fire år og må muligvis forlade mit eget land hvis jeg ønsker et nogenlunde almindeligt liv fordi levakovic nu får lov at blive i danmark hele familien har afpresset mig i en længere periode da jeg boede i københavn jeg har siden

rundt i landet men familien som er gigantisk stor formår altid at finde mig jeg er flere gange gået til politiet som siger at de har svært ved at gøre noget for mig jeg er knust over afgørelsen fra højesteret og jeg ved ikke om du kan bruge min historie til noget som helst men hvis jeg en dag må forlade danmark på grund af denne familie så vil jeg aldrig kigge mig tilbage endnu en pinlig sag for danmark

en afmagt og frustration som jeg faktisk tror mange danskere sidder med

folk jo og undrer sig over hvordan vi har fået et samfund der holder hånden under kriminelle typer fra skyggedanmark mens folk der bidrager om det er en kok fra fanø eller en ingeniørstuderende i herning kan sendes ud af landet storforbryderne får lov at blive og jeg forstår på statsministeren at regeringen

til at stramme udvisningsreglerne bedre sent

jeg høre statsministeren hvor længe skal

for at få dem til at blive

man tænker

kan jeg sagtens sætte mig ind i den skal vi jo så

er en retsstat det er ikke os der træffer de her personafgørelser det er højesteret der har afsagt en konkret dom den kan

men vi vil selvfølgelig fremadrettet gøre hvad vi kan for at sikre at kriminelle udlændinge bliver udvist i videst muligt omfang det også derfor vi mener at det var en fejl

det vil vi rette op på derfor vil vi straks i den nye samling

forslag om at genindføre ordene med sikkerhed i udvisningsreglerne så der bliver sendt det klokkeklare signal

i de tilfælde hvor det med sikkerhed altså med sikkerhed vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser

den skærpelse vi vil foreslå straks folketinget træder sammen igen

regner med opbakning al den stund at det det forslag vi

i fællesskab og en

for at de føler de er klædt på til opgaven vi har for kort tid siden lavet et politiforlig hvor vi har sikret flere ressourcer til politiet det

trukket store veksler på politiets ressourcer man kan tage grænsekontrollen som et eksempel

nødvendighed men når nu der trækkes så store ressourcer der så vil jeg høre statsministeren om han med de historier der kommer frem og vi må have undersøgt det nærmere det er jeg med på vil være klar til at sige inden for forligsperioden at hvis det er nødvendigt

i den politiaftale vi vi har indgået sådan som jeg er oplyst allerede aftalt

buffer det er jo blandt andet den der er bragt i spil i

af grænsekontrollen så det skal jeg da ikke stå og

unge mennesker meget unge mennesker der simpelt

på tide at vi fik sat speed under det vi er enige om i fællesskab nemlig en ungdomskriminel lavalder og en ungdomsdomstol

de unge mennesker fra tolv til sytten år hvor vi kan sætte ind når nu banditten render og laver noget ude i byen

har en konsekvens i stedet for at tro at alt kan løses med snak og pædagogiske samtaler er statsministeren enig i at det haster med at vi i fællesskab får realiseret det vi gik til valg på og i givet fald sker

at efter sommerferien vil regeringen spille ud

et forslag til hvordan vi håndterer den her udfordring som jo er lidt

at vi på en og samme tid har stadig flere unge som er fri af kriminalitet og som i øvrigt passer deres skole og gør alting godt og så har vi

to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v en og halvfjerds

til vedtagelse der foreligger tre forslag der stemmes først om

til vedtagelse nummer v fire og halvfjerds af carsten bach

aleqa hammond

bortfaldet efter forkastelsen af ændringsforslag nummer fire anser jeg ændringsforslag nummer tretten stillet og tiltrådt af de samme mindretal som forkastet det er forkastet herefter er ændringsforslag nummer tolv stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fem

vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

jeg betragter herefter er ændringsforslag nummer ni sytten og atten stillet og tiltrådt af de samme mindretal

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ti og elleve

er vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fjorten til seksten

vedtaget ønskes afstemning om ændringsforslag nummer nitten til to og tyve

vedtaget jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer

der stemmes herefter om det under

om ændringsforslag nummer tre af transport og bygningsministeren tiltrådt af et mindretal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

øgede fokus på voldtægtsområdet det er virkelig virkelig tiltrængt og der er faktisk igangsat

som justitsministeren skal have ros for

voldtægtsofre tør at anmelde en voldtægt

skyld og skam

møder pårørende og det omkringliggende samfund det er systemiske fejl det er kulturelle problemer som vi skal have gjort op med ændringsforslaget går dog på at skille det her lovforslag ad

en forhøjet straf for voldtægt

at der skulle være en særlig sammenhæng og det mener vi er at øge

lige præcis på voldtægtsområdet skulle være flere falske anmeldelser tværtimod og hvis man puster til den myte og det gør man med det her lovforslag ved at koble de to ting risikerer man altså at øge mistænkeliggørelsen af ofre for

en af de mest forfærdelige forbrydelser man kan forestille sig

medvirke til der er i forvejen alt for få kvinder der tør at anmelde voldtægter vi skal ikke have pustet til en eller anden falsk idé om at der skulle være mange flere falske anmeldelser

rigtig vigtigt og selv om man har tænkt sig at stemme for begge dele

alle medlemmer være vågne når vi stemmer vi får en ny afstemning

to lovforslag er vedtaget

i er nødt til at være lidt stille så i kan høre hvad jeg siger efter at lovforslaget nu er delt bortfalder ændringsforslag nummer tre af justitsministeren tiltrådt af et mindretal

der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

der kan stemmes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

forhandlingen slut jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ikke der er nogen der gør indsigelse betragter

vedtaget

da det ikke er tilfældet er forhandlingen slut

at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

i forbindelse med finansloven for to tusind og sytten forslagsstillerne foreslår at finansiere initiativet med at genindføre sodavandsafgiften man kan

sige at de tre partier tager lidt hul på eventuelle drøftelser om finansloven for sytten på et lidt tidligt tidspunkt det skal

og behandlet i næste folketingssamling

gerne indlede med at pointere at jeg er enig med forslagsstillerne i at det er afgørende at skat har de fornødne rammer og rammevilkår til at drive og videreudvikle et effektivt

regeringen tager derfor også løbende bestik af skats bevillinger

opgaveportefølje og kigger på om der er sammenhæng mellem de opgaver skat kan løse og de rammer og ressourcer man har til rådighed

af den balance er også baggrunden for at der løbende faktisk i min tid som skatteminister er tilført

yderligere betydelige ressourcer til skat i forbindelse med løsning af centrale opgaver som udvikling og implementering af et nyt ejendomsvurderingssystem og et nyt inddrivelsessystem

til at sige at jeg ønsker som skatteminister og det ønsker regeringen

at finansieringen skal være holdbar

og regeringens opfattelse er tilfældet med den finansieringskilde som de tre partier peger på nemlig

sodavandsafgiften en genindførelse af sodavandsafgiften som jo ellers blev afskaffet under den tidligere regering med støtte af blandt

vi ved at en genindførelse vil øge grænsehandelen

vil forringe vilkårene for danske producenter

yderligere argument og jeg ved godt at det er et argument som

betyder så meget for enhedslisten alternativet og sf men det betyder meget for regeringen

nogle af de partier der sad i den tidligere regering det var

et princip de håndhævede ved forskellige lejligheder nemlig at at der er et skattestop og forslaget bryder jo altså med skattestoppet der er fastlagt for at skabe økonomisk tryghed og stabilitet

for borgere i det her land som sagt

og derfor undersøger regeringen løbende om skat har behov for tilførsel af yderligere ressourcer der er ikke nogen tvivl om det vil jeg også godt åbent og ærligt sige

relevant at diskutere om man kan styrke centrale funktioner i skattevæsenet jeg har også som skatteminister fået en opgave med

problemer der er opstået nogle for mange år siden da da mit parti var i regering

en væsentlig del af min tid går med

af de driftsmæssige udfordringer og det kommer til at føre til

også et ønske i folketinget omkring på en række politiske områder skattely og andet det der gælder er jo at man skal finde

folketingets dagsorden på et senere tidspunkt

som vi også har diskuteret tidligere her i folketingssalen der står skat over for en meget ressourcekrævende opgave som følge af implementeringen af eus toldkodeks et toldkodeks som jo har direkte retsvirkning i danmark det vil sige at vi er forpligtet til at gennemføre nogle ting at der er en regning der der skal samles op for at leve op til reglerne om fælles toldregler nogle regler der vil skabe en ensartet behandling af told og kan skabe konkurrencekraft på tværs af eu

arbejdskraft i i danmark og andre eu lande så grundlæggende en en fornuftig opgave men hvor der

og der er det afgørende for regeringen at finansieringen er er fornuftig

sodavandsafgiften men det er et emne som

givetvis også kommer til at være i forbindelse med en kommende finanslov hvor man skal finde ud af

det kan jeg af gode grunde ikke komme nærmere ind på al den stund

side af sommerferien men med den argumentation og på den baggrund altså en anerkendelse af præmissen

jo faktisk sådan som vi også beskriver i bemærkningerne at vi mener at ansatte i skat vil være selvfinansierende

så også så venlige at anvise hvordan man kunne finansiere de her seks hundrede million kroner om året ved at afskaffe en afgift som er en meget lille del af en sodavands pris men som koster seks hundrede million kroner om året men det som jeg egentlig vil spørge skatteministeren om er i forbindelse med at skats

om skatteministeren kan bekræfte at der i skat eksisterer et digitalt styringsværktøj hvor man helt ned på den enkelte medarbejder kan se

enige om i folketinget at det vi lægger til grund er de økonomiske beregninger der er

i regi af embedsmændene på slotsholmen det er skatteministeriet og det er finansministeriet og der kan man ikke lave

tidligere regering nødt til at forholde sig til og det bliver jeg som skatteminister også nødt til

er tilført yderligere midler til skat her i i to tusind og femten og to tusind og seksten det vil sige at de rammer man kan se i finansloven jo

længere er retvisende fordi der er kommet merbevillinger blandt andet med enhedslistens støtte i i finansudvalget så der er kommet flere penge til skat både

peget på og som jeg tidligere har svaret herre rune lund

en til hundrede eller en til tusind eller en til titusind kan gøre det samme indgår gerne i dialog med

er jo et kæmpeproblem med finansieringen af vores velfærdssamfund

svindel med udbytteskatten for mindst ti milliard kr

er sket en enorm stigning

vores finanslov men den tidligere regerings finanslov og den tidligere regering var støttet af sf i

været bred tilslutning til har tilført tre hundrede og tretten million kroner ud over den fastsatte bevilling på

bevillinger til skat med henblik på at investere i skat som er

kvittere for at sf jo også vedkender sig sit ansvar man

her problemer men vi skal finde en finansieringskilde

så vi har ikke nogen muligheder for at finde nye indtægter

kun noget vi siger det siger samtlige økonomiske eksperter i det her land

der er det der rammefald er det et udtryk for at der ikke politisk er besluttet hvad man skal gøre

jeg tror ikke at det kommer til at være realistisk rammefald når man ser

der egentlig er er målsætningen og der er en række problemområder i

at det er relevant at se på om der er behov for øgede ressourcer til forskellige delområder og at det egentlig er ministerens forventning at der vil ske en ændring af den ramme

hørte jeg det sidste udsagn her fra ministeren men hvis man kan sige så meget nu kan vi så få besked

finde finansiering til de forskellige ting

eksempel den samme kreds der står bag den her aftale

men vi anerkender også lige skal finde dem i forbindelse med med finansloven

det er nogle partier som efter min opfattelse tager de her problemer dybt dybt alvorligt og også er villige til at påtage sig et ansvar så vi får den drøftelse det vil jeg godt give tilsagn om men jeg kan ikke

jeg bare gerne bede ministeren om at bekræfte at han har hørt og forstået at der er et tilbud fra os

stemmer til en øget bevilling det kan handle om momsområdet det kan

bekræfte at det er man bekendt med og dermed også at der er en opbakning hvis det er det regeringen spiller ud

den her dynamo som vi ser skat som der mangler tillid til skat lige nu

dem der står i spidsen for den turnaround ikke koncentrerer sig om at der er en forventningsafstemning at der er en

kæmpe problem i skat et kæmpe problem og der vil vi mane til at man

tager fat om roden og når vi så siger at vi vil have x antal årsværk ind

det fordi vi mener det er fundamentalt

er midler nok til at få skat på ret kurs

der er mange forskellige muligheder er slet ikke fordi jeg vil gå ind i i det rum men jeg siger bare at jeg synes det er lidt snævert kun at se på at det handler om at om at fjerne et rammefald og ansætte x antal medarbejdere det forsimpler

oplever at herre rené gade gør det men men

derfor ønsker jeg

i den her forståelseskreds om skat ud af krisen hvordan vi får løst den opgave jeg vil

det er svært at finde ud af hvad det overordnede problem er men det vi lægger op til her er jo

vi har identificeret en meget meget stor del af problemet nemlig der mangler ressourcer og tillid vi hører det fra dem

så er det skatteministerens opfattelse at vi lige nu har planen parat for

så man bliver nødt til at anerkende at det her også er rimelig komplekst

jeg anerkender i hvert fald at det ikke kun handler om ressourcer

medarbejderne det handler om at have de rette it systemer så

ikke kun ressourcer og rammefald

sammen med oplevelsen af at den offentlige sektor leverer varen for skattekronerne i form af velfærd af høj kvalitet

fører det til en høj skattemoral og mindre skattesvig men hvis man mister den tro oplever at skat ikke fungerer og at det kan lykkedes svindlere at snyde eller at nogle systematisk kører på frihjul tager både skattemoralen et dyk og vores tillid til hinanden og vores fællesskab lider et knæk på den måde er en velfungerende skattemyndighed der nyder befolkningens tillid i sidste ende en forudsætning for et velfungerende samfund desværre har skat i en længere periode mest taget overskrifter for alvorlige problemer med kuldsejlede it systemer potentiel momssvindel

bærer vk regeringen i nullerne et kæmpe ansvar for de massive problemer vi står med nu i foghårene kom skat under en slags ideologisk betinget undermineringsangreb skattehuller var åndehuller som fogh lod danskerne og sine ministre forstå

men i dag er det tydeligt for enhver at der er skåret for dybt og for hurtigt og at fokus på ligning kontrol og at løfte sin egentlige myndighedsopgave blev sat alt for ensidigt til side i den nye såkaldte indsatsstrategi en af de store syndere er

ekstremt ambitiøse idé om et omfattende inddrivelsessystem der fuldautomatisk skulle kunne håndtere flere hundrede typer af fordringer det lod sig som bekendt ikke gøre trods ti års arbejde med at udvikle systemet og konstante lovninger på at det var lige om hjørnet og på trods af at det

hjemtog man alligevel besparelserne kraftigt resultatet kender vi i dag de resterende medarbejdere kæmper alt hvad de kan men der er store problemer på en lang række områder i skat og man kan nu heller ikke overholde det finanslovsfastsatte

her valgperiode har regeringen så også desværre valgt at svække indsatsen mod

en ting vi har kritiseret kraftigt

afdækket hele striben af problemsager omkring udbytteskatten momssvindel og så videre

og som vi i det store hele havde kritiseret da de blev skabt og der blev tilført flere ressourcer på forskellige områder såsom social dumping indsats mod skattely og det første år af s r sf regeringens tid blev reduktionen i skats ramme sat helt i bero men vi formåede ikke at løse alle problemer og må selvfølgelig også tage en del af ansvaret på os derfor fortsætter vi med i dybden at arbejde med skats problemområder og forsøger at opnå aftaler med regeringen og andre partier

vi har en kæmpe udfordring i at få bragt tilliden tilbage til vores skattesystem og få vores skattemyndighed bragt op i gear alt andet er urimeligt over for borgerne og dybt skadeligt for et skattefinansieret velfærdssamfund som det danske vi har foreslået at skat allerede i

skal have tilstrækkelige ressourcer så opklaringsarbejdet i forbindelse med de nye informationer om spekulation i skattely ikke går ud over skats øvrige aktiviteter vi har taget medansvar i forståelsen omkring skat ud af krisen i politiforliget og i aftalen om retssikkerhedspakke

afsat mere mandskab til skat i parentes bemærket er ingen af forslagsstillernes partier med i de pågældende aftaler det bedste område at tage fat mener vi er hele momskontrollen herunder refusion af negativ moms det vil rigsrevisionen gøre os klogere på ligesom man må forstå at skatteministeriet selv har iværksat en

intern analyse af området min forventning er at ekstra manpower også vil vise sig nødvendigt her andre gange

er det jo lovgivning der skal laves om arbejdsgange skal være de rigtige der skal være ledelsesmæssig opfølgning og tilsyn de rigtige kompetencer skal være til stede alt sammen er det led i svarene på de massive udfordringer vi er vidne til konkret om

planlagte ramme og som det er fremgået af min tale

bekymringer og problematiseren af skats mange udfordringer

ikke fuldt finansieret og den delvise finansiering der er er ikke tilstrækkelig og

på nuværende tidspunkt er vi som oppositionsparti ikke sagligt i stand til at sige hvor mange ekstra medarbejdere der er behov for

for bordenden i skatteministeriet til at lave den vurdering det er der bare ikke så vi vil fortsætte med og blive ved med at sætte fokus på de problemområder som vi mener der er og holde regeringen op på sit ansvar og forsøge at indgå aftaler der konkret skaber fremskridt og

om det fælles mål og skabe et effektivt velfungerende og retfærdigt skattevæsen både mens vores partier er i opposition og forhåbentlig som led i samme flertal efter næste valg men vi kan ikke stemme for beslutningsforslaget her og jeg skal meddele fra det radikale venstres skatteordfører der ikke kunne være til stede

kommer der jo det at det at ansætte flere medarbejdere i skat på en lang række af de områder som skat arbejder med er en decideret overskudsforretning

meget meget stor overskudsforretning hvis man for eksempel hører på

en start kan man kalde det for det handler om at sætte en prop i det handler om at stoppe blødningen det handler om at de allerede planlagte besparelser

kan tilføre flere ressourcer

dog ikke som et minimum kan gå ind for at sætte en prop i

det er korrekt

rune lund jo bekendt med at hvis man egentlig skal lave om

lavere det er det der egentlig kan udgøre en finansiering at der er noget mere

ikke er seriøst at have det mål som man har nu fordi der er så mange problemer der

en logik der stemmer med den måde vi laver

gør jo faktisk at det er finansieret

set bare for at sige at der er penge til det her

spørgsmål hvis det er sådan at socialdemokraterne mener at der skal tilføres flere ressourcer hvorfor kan man så ikke stemme for at der som et minimum ikke skal ske yderligere besparelser i skat

i politiforliget i retssikkerhedsaftalen og i forståelsen af skat ud af krisen oven på udbytteskandalen og kollapset af efi

er et behov men vi kan ikke sagligt som oppositionsparti sidde og udpege hvor mange der er behov for på forskellige

nye it systemer eller it systemer bliver billigere

det så et problem det er det jo ikke man selvfølgelig også i skat bruge pengene klogest muligt derfor

bliver tilføjet her hvis

så vi for alvor kunne få noget finansiering der ville

at en sodavandsafgift skal være

ansvar på så gør vi det jo rent faktisk bare

på de punkter jeg nævnte for herre rune lund for et øjeblik siden og også for sfs vedkommende gælder det at man ikke medvirker til de

lykkes at komme igennem med at der bliver afsat flere ressourcer til skat det mener jeg er bedre for vores skattevæsen end paradeforslag

og gerne vil fastholde ikke at tage medansvar har en interesse i at kalde det borgfred

kalde det sf siger her

medansvar for den tid man selv sad i regering fordi der ikke var penge nok det sf så har foreslået i finanslovsforslaget det man fremlagde sidste efterår var at der skulle afsættes tre hundrede million

det sf sagde der var behov for var tre hundrede million

det kan man slå efter der er så faktisk afsat to hundrede og syv og tres million

med de penge der blev lagt på bordet

slå ham oven i hovedet det

han som minister ved

trænger til det igen må jeg spørge

det der kommer nu og i de kommende år

jesper petersen så garantere mig at i to tusind og nitten er de besparelser der er lagt op

vi sidder i lange samråd og holder regeringen op på at den må sørge for at skat kommer til at fungere bedre

bare fastholde at sf valgte ikke at tage medansvar

på de problemer der var det undrede mig meget

med til at fortsætte den rammeplan der var for skat og gennemføre de samme effektiviseringer

man var med til at lave en serie finanslove siden hen hvor man ikke lavede om på det så tænkte jeg

at løfte ansvaret det var man ikke med henvisning til at der manglede penge det man så foreslår i finanslovsforhandlingerne er tre hundrede million

som man godt ved er et paradeforslag og som ikke kommer til at være en saglig måde

finansiere det på den måde som man godt ved vi skal finansiere det på i de aftaler der skal laves i i en

ordføreren siger at det var herre

galt igennem tiderne

der idriftsatte efi hvem havde regeringsmagten dengang efi blev idriftsat og hvis socialdemokraterne mente at efi ikke ikke fungerede godt nok hvorfor stoppede socialdemokraterne så ikke selv efi da socialdemokraterne

ved magten for det var jo først dengang venstre kom til magten at efi rent faktisk blev stoppet

den besked vore ministre fik sådan som jeg har fået det refereret var jo hele tiden at det lå om hjørnet at det ville komme til at fungere og man havde altså investeret betydelige både midler

at det system ville komme til at fungere og derfor

jeg mener at det burde være gjort noget før og at man ikke har kunnet stole på de forsikringer man fik om at systemet kom til

det er ham der har fået en serie næser for sin synes jeg misforvaltning af skatteområdet

det er godt at man går ind og og tager det ansvar problemet for os

skaber en løsning i fremtiden

at finde et eller andet så vi på en måde i særdeleshed med socialdemokraterne kan finde de rigtige løsninger for skat fremover for der er

det herre jesper petersen siger vi er uenige i det kan være at timingen og måden vi har formuleret

med de tusind årsværk afmonterer og gør det umuligt at sige ja til

vi kan jo virkelig ikke vide præcis hvor mange det er der skal til det er jo

er et bud så kan vi på en

presse den siddende regering til at fokusere på netop at tilføre ressourcer

måske lige så meget det vi kan komme videre med her herfra tænker jeg altså hvordan kan vi

vi laver små forbedringer prøve at fokusere på at der skal flere ressourcer til det er ikke hele løsningen helt enig men kan ordføreren

ligning kontrol korrekt myndighedshåndhævelse og på den anden side

den den blinde tro på at servicering

kan løse det hele der er en række områder hvor der

skatteministeren det samme omkring skattely social dumping og andre tiltag og det vil vi blive ved med og er glade for at vi kan være enige

finanslovsaftale og at det så er noget alternativet vil tillægge så meget vægt at man faktisk

alternativet så også tog medansvar de gange hvor det faktisk mens vi

var at også når vi er i opposition synes vi

det det handler om i virkeligheden altså at der faktisk sker noget og for eksempel da det kom til

opprioriteret skatteankestyrelsen og hele klagesystemet og nedbragt sagsbehandlingstider sprang alternativet fra ligesom man ikke er med i politiaftalen der styrker toldindsatsen og ikke er med i forståelseskredsen

bedre rammer for skat som jo betyder at der

sodavandsafgiften som skal indbringe omkring seks hundrede million kroner grundlæggende kan jeg sige at jeg meget enig med forslagsstillerne i at

er afgørende at skat har tilstrækkelige

eller vores lands dynamo som

ordfører kalder det det er helt åbenlyst at

velfungerende så vi på den måde kan sørge for at hjulene kan køre rundt det er også vigtigt af en anden grund

skal og er blevet pålagt ved lov gør det også at skattemoralen er højere i forhold til det modsatte hvis folk kan se

fanger dem som prøver på at svindle ja så falder skattemoralen og så

folk måske at lave sort arbejde eller anden svindel og det er jo ret så skidt hvis vi får et samfund med en lav skattemoral så

personområdet som jeg tror de fleste er enige om fungerer rigtig fint

for at folk betaler den skat de skal

nok at man konterer det med færre ressourcer omvendt kan man sige

der er andre områder hvor det mildest talt er gået rigtig skidt her tænker jeg specielt på inddrivelsesområdet med

den uheldige situation at man valgte at effektivisere medarbejderne væk før man havde den

erkende at det er et skræmmeeksempel som vi skal

effektiviseringerne til man så også reelt kan få dem forslaget lægger

det skal finansieres via en genindførelse af sodavandsafgiften hvilket vi i

set var rigtig glade for at man fik den afskaffet

det blandt andet er med til at nedbringe

rose forslagsstillerne for at de har et

det er fra to tusind og

det åbner jo for at vi faktisk kan nå at kigge på det

også godt kvittere for det som jeg hørte skatteministeren sige nemlig at han egentlig vil og har planlagt at indkalde de partier bag forståelsen

der er behov for for øgede ressourcer på nogle områder men

socialdemokratiske ordfører også var inde på sidder vi jo ikke som eksperter her i i folketinget og

det lige præcis er den afdeling og en anden afdeling hvor der er brug for x antal medarbejdere det er nødt til at komme rent sagligt fra skat via skatteministeriet og så må vi jo i folketinget tage stilling til det

frem mod efteråret hvor man kan få kigget på det

mødes i den her forståelseskreds for at finde ud af hvordan vi kan få få ført flere ressourcer til de områder hvor der er behov for det

det ikke alene handler om ressourcer

også an på hvordan man egentlig kontrollerer her vil jeg

drage en parallel til udbytteskatskandalen hvor det jo viste

ikke og fandt først ud af det da man fik tippet fra udlandet samtidig skal der

også være en god ledelse der skal være en klar opfølgning og der skal være et tilsyn fra skatteministeriet

ikke for at underkende at ressourcerne helt klart spiller

vi får et godt og velfungerende skattesystem så det er ikke alene ressourcerne

man skal fjerne de pålagte effektiviseringer men det er nødt til at komme fra

den kreds af partier som er med til at bringe skat ud af

i skat ud i fremtiden når vi har set hvor ødelæggende det har været at spare på skat de sidste ti år hvorfor skal de ødelæggende besparelser så bare fortsætte i det uendelige det forstår jeg

beslutningsforslag at det er dobbeltfinansieret overfinansieret fordi medarbejderne kan tjene deres egen løn det viser beregninger fra de faglige organisationer og derudover er der også bare for at lægge en ekstra dobbelt finansiering over lagt en en finansiering ind via sodavandsafgiften

at det er økonomisk fornuftigt at ansætte flere folk i skat

økonomisk fornuftigt at annullere de planlagte besparelser i skat

ikke hvorfor ordføreren ikke kan se det eller ikke kan være med på

er underfinansieret jeg siger bare ikke kan støtte en genindførelse af sodavandsafgiften men uenigheden er faktisk

set det samme syn på det som spørgeren har

med til at kigge på hvordan vi får ressourcer til skat det har ministeren så sagt

en analyse af hvad det helt præcis er behov for og så deltager vi meget gerne i den opgave med at finde de

for at dække det behov og der havde jeg egentlig håbet at enhedslisten og de tre andre forslagsstillere ville have været med i den her forståelseskreds så man aktivt kunne gå med ind og tage et medansvar for nu ender det nok temmelig sikkert med

at få tilført ressourcer til skat uden de tre partier som

en medarbejder i skat kan tjene ind eller hvor mange gange en medarbejder tjener sin egen løn ind for det

ansætte folk vil jo så dermed også være en måde at skabe finansiering på ikke bare til medarbejdernes egen løn men faktisk også bredere til

har egentlig forståelse for og indtryk af at vi bredt i folketinget gerne vil løfte det her område men det kræver jo også at

være positive ting men også negative ting men forhåbentlig for hvert parti flere positive ting

skatteminister det var ikke hensigten ikke at ville

gå med men at sige

tilført nogle ekstra midler og det er selvsagt slet ikke

gå med til selvfølgelig vil vi stemme for

ethvert forslag om at tilføre skat ekstra midler men når ordføreren er ude i medierne og sige at

ikke kan lide vores finansieringsforslag har df så

er trods alt hans ansvar at for

kan løfte skat og også kigger på ressourcer og når vi så kigger på

efterfølgende kommer og kigger på finansieringen så det sfs ordfører

er behov for er jo lidt ulogisk og det

ud af hvordan vi finansierer det og det er allerede blevet annonceret at det kigger vi

på til efteråret når

indkalder den her kreds af partier som er bag den her forståelse

se hvad det er der er planen jeg hører at der er en forståelseskreds der er enig om at

hvis ikke vi skal handle og og gå voldsommere til værks

hørt fra skatteministeren indtil nu og også i interviews tidligere

ikke har de fornødne midler til at gøre det der egentlig skulle til

men at det er sådan en pågående proces hvor man hele tiden er

er flere ting vi kan gøre for at løfte skat ud af krisen og hvordan vi i det hele taget løbende kan få tilliden højnet til skat

en af de gode grunde til at være med i sådan

mange år at genoprette skat

rigtig givtigt hvis man også så bredt som muligt

til løbende at påvirke den her debat og ikke bare sige nej fra fra

er vi nødt til rent sagligt at få en analyse

mange partier i folketinget at tage ansvar for at prøve at løfte skat ud af krisen det glæder jeg mig over det ligger endnu ikke fast hvad der skal ske i skat

to tusind og seksten i finansloven for i år er skats budget for første gang i en lang årrække

beskåret ja i to tusind og femten og to tusind og seksten har skat faktisk fået flere penge og selv de partier der har

dette beslutningsforslag har været med til at stemme for

sparet på skat

af partierne har endda siddet

besluttet nogen besparelser efter to tusind og sytten

taget stilling til forslagsstillerne vil finansiere annulleringen af besparelser ved at genindføre sodavandsafgiften som blev afskaffet i forbindelse med vækstplan dk aftalen blev indgået mellem den daværende regering

en dårlig idé at genindføre sodavandsafgiften for høje afgifter skader dansk erhvervsliv og øger grænsehandelen

kan lige tilføjes at enhedslisten i øvrigt allerede

i sidste uge kom det frem at enhedslisten ville finansiere højere straffe ved at genindføre sodavandsafgiften så nogle af pengene er allerede brugt det hænger med andre ord ikke sammen på vegne af venstre skal

stoppet ulykken og stoppet blødningen

kan tilføres flere ressourcer for at styrke skat for besparelsen har kostet kassen de sidste over ti år

på grund af den strukturreform som

og kostet danskerne milliarder af kroner og i forhold til at ansætte flere folk i skat

det jo enormt fornuftigt fordi de ekstra ansatte i skat tjener deres egen løn ind flere gange er det ikke en præmis

til hvad der skal ske efter to tusind og seksten men i to tusind og femten og to tusind og seksten har vi faktisk tilført skat penge

om medarbejdere i skat tjener sig selv hjem

man kan gøre det op på en sådan måde umiddelbart

hvor godt skat fungerer og hvor mange medarbejdere

det kønneste eksempel men alligevel var der en stigning i udbetalingerne det troede man var rigtigt

man at ansætte flere medarbejdere til at håndtere

så man kunne udbetale flere penge i skat så det

sin opgave et politisk flertal her i folketinget med venstre i spidsen har desværre gjort det stik modsatte

det er utroligt at ordføreren fra venstre ikke vil

den tidligere regering så derfor har enhedslisten været med til at stemme for det også derfor er

påtager os gerne en del af ansvaret og vil rette op på den her sag men man løser det ikke bare ved hovedløst at ansætte medarbejdere man skal være sikker på at dem man ansætter kan man bruge på en fornuftig og effektiv måde

problemerne i skat et af problemerne for skat har været at der har været stor gennemstrømning af ministre skatteministerposten har været anvendt til at katapultere politiske karrierer og et af partierne blandt forslagsstillerne nemlig sf har deltaget i denne stoledans

at når man fra politisk hold behandler skatteministerposten med sådan en lemfældighed vil det også få en negativ effekt

har været anvendt til alle mulige og umulige dagsordener der intet har at gøre med en effektiv

skat skal bruges til at slå ned på

der klarer sig godt skat skal løse klimakrisen få borgerne til at spise sundt og skat skal sørge for at borgerne istandsætter deres huse på den helt rigtige måde al denne politisering fører til knopskydning på skatteområdet komplicerer lovgivningen

giver derved også øgede risici for fejl

så besværliggøres en ordentlig administration på skatteområdet af at en betragtelig andel af medarbejderne i skat har en såkaldt tjenestemandsaftale en sådan aftale gør det stort set umuligt for skat at afskedige en person der ikke besidder de rette kvalifikationer

til at indkøbe og projektlede it systemer for i stedet at ansætte en

disse forhold optager angiveligt de tre forslagsstillere ganske lidt

ved at lade danskerne betale noget mere

lade borgerne betale for statens fejl det er vi dog helt grundlæggende uenige i i liberal alliance staten skal rydde op efter statens fejl det er staten der skal servicere borgerne ikke

analyse der forhåbentlig kommer snarest fra skatteministeriet

seks hundrede om det er tusind om det er

hundrede årsværk der skal til

få pindet ud og få gjort det helt klart

simpelt hen er at der er så store huller at man ikke kan innovere sig eller digitalisere sig ud af det vi er store fortalere for digitalisering vi er store fortalere for effektivisering og afbureaukratisering i alternativet

når man taler om digitalisering at det ikke bare

og der er altså elementer i skat som vi har set ligger og gemmer sig

hvorfor er det man ikke tager ansvar hvis vi nu hævder

hvor det er så umuligt at få mening i sin hverdag hvor man for mange gange må vende

ikke påtage mig vi kender det fra mødelokalerne hvor man siger

en god idé men hvem er det lige der tager ansvaret det oplever vi lige nu

at det er meget få der tør rejse

jeg løber med den her bold for hvis man løber med den bold

et eller andet man bliver målt på acceptere at man bliver svækket acceptere at er nogle af dem der kigger på en ens leder i skat der siger hov du målopfylder ikke som du skal og så kan medarbejderen sige

det er jo fordi vi har et stort problem herovre

bliver målt på nå ja det var det herovre og så lader man være med at kigge på det der måske er sagens kerne og ondets rod

i en periode må vi bare acceptere at der i skat er massivt brug for flere ressourcer i form af hjerner og hjerter og hænder der bliver nødt til at være nogen der kigger på de problemer som vi har identificeret vi kan få præciseret dem af skatteministeriet senere på året men vi ved allerede nu at der er behov for flere hjerner

kritisabelt at vi går ind og siger at det her forslag ikke er finansieret godt nok at man ikke kan sige ja til tusinde af den ene og den anden slags årsværk

det handler om vores forslag går ud på at vi én gang for alle tilkendegiver over for skat og skats medarbejdere at det ikke

der har været dårlig ledelse der har været politisk politisk dårlige beslutninger på tværs af farver og hvis vi i

havde vi garanteret også haft aktier i det vi siger ikke at vi står med helt rene hænder og derfor bare må pege ad alle de andre vi siger bare at når man skal ind og få skat på ret køl så duer det ikke at der er en borgfred det duer ikke at der er nogle partier der har bestemt sig for at vi har forståelse for at tingene er som

tager vi dem stille og roligt vi har brug for en turnaround

en turnaround kommer der altså en ind der ikke er bange for at rive alting op med rode

i de lappeløsninger som vi kalder det blandt andet

skal indføres adfærdsregulativer et adfærdskodeks for medarbejderne det er der allerede men man specificerer det nødvendigt at få et adfærdskodeks så de arbejder professionelt

motiverer mig som medarbejder det er ikke det der får mig til at gå den ekstra mil

ja der skal flere ressourcer til det tør vi godt fra folketingets side sige og så kan det godt være

godt være der skal noget andet i spil samtidig det er vi helt enige i

ikke sige så præcist lige nu men vi mangler en klar opbakning til at medarbejderne betyder noget

medarbejderne kan tjene sig selv hjem igen det mangler vi når man går

anerkender at der mangler mennesker hænder hjerter og hjerner

hvor

er det sagligt at man står fra folketingets talerstol og siger at det skal være tusind eller to hundrede eller elleve halvtreds

står og skal hinanden i hvor mange ressourcer der skal til og

fra et flertal i folketingssalen

ikke få accepten af at det ved vi allerede nu

sige ja på mange områder og støbe nogle kugler til regeringen men jeg hører ikke regeringen sige ja der mangler flere ressourcer og det

godt stå og sige her der mangler flere ressourcer end i form af mennesker i skat

gøre det meget mere effektivt end vi kan som mennesker men lige nu skal vi have ryddet op og det skal der nogle mennesker til med nogle erfaringer og nogle muligheder for at gennemskue tingene på en måde som vi

digitalisere os ud

hvorvidt man rent faktisk accepterer at der er behov for flere mennesker til at rette op på det her man har beskåret det massivt

bliver nødt til at fortælle at ja der mangler massivt de medarbejdere jeg blev spurgt om før og jeg vil gerne sige

det kun er fem hundrede men det er virkelig mange årsværk i mine øjne så det er den debat jeg gerne vil have ind og det der hvor jeg mangler en klar tilkendegivelse af at ja der mangler noget som man pt ikke giver noget som

til altså at der simpelt hen er tale om at der mangler mennesker vi vil have at skat og de mennesker der er der og i staten bliver omtalt som noget godt

mindre stat og mere samfund men stadig væk er staten ikke af det onde og det

noget jeg holder fast på

fire fem gange sagt at det ikke er

er det vigtige det er accepten af at der mangler

fortæller hvad det er vi ønsker der er ikke nogen værdier i de tal vi kommer her med ét tal

helt klart at vi mener at vi skal starte med tusind årsværk skråstreg medarbejdere i skat den forøgelse vil være et skridt i den rigtige retning

noget af det der kommer til at blive udlignet af at der er nogle der

går fra arbejdsmarkedet og der er alle mulige forudsætninger som som kan gøre at det er et mindre eller højere tal der

jeg kan ikke komme mere præcist tal end at vi lægger ud med at det er tusind årsværk vi stiler efter og så skal vi fjerne besparelserne derudover må vi så se på når vi graver dybere

tilkendegivelse af at der rent faktisk mangler medarbejdere hvis det så kun er syv hundrede

det lige

et flertal i forhold til at der kom flere medarbejdere til skat

jeg mangler bare den her accept jeg bliver hele tiden spurgt til tal der er ingen

ja vi mangler mennesker i skat det må være hårdt for

det begyndte i to tusind og fem med strukturreformen hvor man centraliserede skat

de her besparelser og det var da også for dårligt at

s r sf regeringen ikke annullerede de besparelser der var planlagt men effektuerede dem

sagt til skatteministeren tidligere uagtet om vi er enige eller ej om hvad der skal gøres

på baggrund af to ting den ene var den her borgfred der er nogle der har

få måneder siden da da partierne fandt sammen om at tilføre skat nogle ekstra midler

at det var en god idé problemet var

lukket ned for den diskussion

vi står virkelig på en brændende platform uanset om

liberal alliance eller enhedslisten

folketing at samfundet

skattefinansieres så er der stor forskel på skatteniveauet men det er et problem for os alle sammen hvis vi ender der

der bliver stort set ikke lavet ligning og kontrol vi hører fra revisorer at moralen er i bund når de er ude

udbytteskat for mindst ti milliard kr måske mere lige nu bliver negativ moms kulegravet fordi

der er sket en voldsom stigning i udbetalingen af den det her er sindssygt vigtigt og det er mere end et hul i statskassen som vi skal dække på den ene eller anden måde det er fundamentet

på spil

der ikke synes det er alvorligt eller ikke gerne vil gøre noget ved det

finanslovsdebat hvor vi måske skal blive taget til indtægt for besparelser på det sociale område eller

sundhedsområdet eller hvad det nu kan være for at allokere midler

til skat hvor vi synes det er vigtigt derfor havde vi fra sfs side i hvert fald rigtig gerne været med i den her aftale om at tilføre skat midler men det var

har fundet ud af at det var alt for lidt de to partier vil gerne tilføre flere

så siger vi forslagsstillerne

der er planlagt som også bliver effektueret selv

som minimum nødt til at

jeg tror at skatteministeren

med en vis alvor til den dag hvor klagesystemet bliver sat i gang det kommer til at lægge pres på skat

skal ryddes op i med med udbytteskat negativ moms og så videre egentlig er vi jo i en situation hvor skat har brug for flere ressourcer end på et normalt

hvor der er færre ressourcer

over lang tid ti år der er

der blevet brugt en masse penge på it systemer som

oversolgt og som ikke har fungeret og man har fyret folk

nu se at efi helt er blevet hevet tilbage

finansieringsforslag ind i det her fordi vi godt ved at

være med til det her har andre finansieringsforslag men

syvogtyvende juni to tusind og tretten

tidligere sf minister på

klare vurdering at det at der bliver færre ansatte i skat ikke går ud over kvaliteteten i skats arbejde det er vores helt klare vurdering

spørgsmål at vi mener faktisk også på baggrund af forskellige konsulentrapporter og analyser at vi kan gøre det meget mere effektivt med færre ressourcer

gælder for det er jo lidt spøjst

og i øvrigt hvis det skulle være selvfinansierende

år ud og år ind før eller siden skal regningen betales det bliver den nu og hele denne katastrofe er efter min mening et tydeligt bevis på at systemet har spillet fallit og skal tænkes helt forfra

jeg har sagt igen og igen at vi alle sammen i hvert fald

kom til at virke rigtig rigtig godt

meget optimistisk tro på at det her system

når man nu selv så åbenlyst har udtalt sig så stålfast i sin egen

skulle skatteministeren have ro at nu skulle skatteministeriet og skat have ro

kunne gå med i den aftale man vi vil

jeg misunder virkelig ikke skatteministerens rolle lige nu det er en kæmpe udfordring så

fingre ad skatteministeren

meget hurtigt kom og sagde at der ikke var

den syvogtyvende juni to tusind og tretten

for skats udvikling at der har været en dramatisk nedgang i antallet af ansatte i skat igennem årene og det betyder jo ikke at effektiviteten er blevet mindre

hvor det kunne være mere effektivt men generelt har man jo gjort det mere automatiseret man bruger computere og selvangivelser og ser ikke menneskehænder og generelt er der meget mere maskinelt arbejde så man netop kan fokusere på de større og væsentlige sager det er en form for intelligent ligning som jeg også ved den sidste regering lagde meget

synes der skal effektiviseres så jeg er ikke enig med ordførerens måde

at komme og klatte et par hundrede millioner af her og der vi bliver nødt til at fjerne de besparelser

noget ro så de ved hvad de har at gøre godt med med de kommende år

de medarbejdere der blev fyret under s r sf

at de argumenter vi har hørt i dag har været at man ikke ville have at der var mundkurv på partierne at debatten stoppede

det var for få penge der var afsat det første mundkurven kan alle jo konstatere ikke findes altså vi diskuterer det på livet løs nu og har gjort det i alle månederne siden fordi og det har vi fra starten gjort opmærksom på fra vores side vi vil blive ved med at holde regeringen op på at der sker en fremdrift på det her område

man så noget helt andet jeg vil spørge om ikke man burde løfte sit ansvar ved at gå ind i den kreds af partier der

hvert kvartal mødes for at følge op på sagerne og dermed have en bedre mulighed for faktisk

og sige at skat havde brug for tre hundrede million

og det var jo i en tid hvor vi ikke engang

med efi og så videre så allerede på det tidspunkt

men det var altså den italesatte ramme som som skatteministeren kom med

kreds så skal jeg være den første til at bakke op om at den bliver åbnet på en måde så også sf og for min skyld også gerne andre af de forslagsstillerpartier der er her i dag

sætte mere ind det er jo en en mulighed man har og den kan man vælge frem for at

og så er der flere af mine gode kollegaer der har refereret hvad

regeringsmagten og så gør man ingenting så er man tryg og glad ved det hele og

ordfører vil jeg også bare undre mig

finde en løsning og der vil sf så ikke være med det er altså en gang oppositionsgejl

række samråd og diskussioner

indføres da havde man en overoptimistisk tro på at det her nok

skulle kunne løse en del af det men igen vil

lige pludselig lyset alt er godt det vil nærmest være uansvarligt at bruge flere penge på skat var meldingen fra

nu skal vi så høre det igen er det så ikke lidt ærgerligt at man ikke tager ansvaret og går med ind og løser den opgave mange partier i fællesskab har sagt er nødt til at blive løst i stedet for bare

stod bag det er også et finansieringsforslag vi kan finde rigtig mange andre

det har resulteret i kaos der betyder at færre penge bliver inddrevet svindlere har kronede dage og kvaliteten af skats arbejde er forringet

det går så igen ud over retfærdighedsfølelsen og borgernes retssikkerhed tilliden til skat forsvinder desværre som dug for solen i takt med at både politiske og ledelsesmæssige skeletter vælter ud af skabet situationen er ganske enkelt uholdbar og den har været det længe allerede i to tusind og syv påpegede statsrevisorerne at skat ved sin oprettelse ikke fik tilført de nødvendige ressourcer i to tusind og fem var der cirka ellevetusinde og femhundrede ansatte i skat i to tusind og seks var der cirka ni tusind to hundrede mens der i to tusind og femten var cirka seks tusind to hundrede

ikke muligt at sikre driften produktudvikle og genopbygge på samme tid når man samtidig skærer massivt ned på ressourcerne og skandalesager

komme som perler på en snor vi har haft skandalen med et fælles inddrivelsessystem efi som skulle løse inddrivelsesopgaver og som betød at tusindvis af

ansatte samtidig blev fyret systemet er nu blevet skrottet

kroner om måneden så de her problemer

vi så også

femten at det kom frem at skat ikke havde reageret på informationer om at mere end to hundrede danskere havde cirka fire milliard kroner i skattely i schweiz i august

det frem at der er blevet svindlet med udbetalinger af aktieudbytter det er cirka ni milliard

som statskassen har tabt på svindel på den konto

også frem at der har været omfattende svindel med negativ moms

er blevet brugt til at finansiere

hundrede og tres milliard kroner i to tusind og femten er det beløb steget til to hundrede og seks og tyve milliard

jo også på den baggrund at de faglige organisationer i årevis har råbt op om at der er brug for flere ansatte at der er brug for flere ressourcer at de ansatte tjener deres egen løn ind dansk told og skatteforbund har været ude med beregninger der siger

så hvis ikke der gribes ind fra politisk side vil det være sådan at

har været ødelæggende for skat de sidste over ti år

der er vedtaget for to tusind og seksten

fremskrivningen over årene at skats budget automatisk vil falde frem mod to tusind og nitten

samlet set vil være en besparelse på over en milliard

og at skats budget i to tusind og nitten med det grundlag der ligger der

ved finanslovens vedtagelse det det understreger

for enhedslisten at der ikke er den erkendelse blandt folketingsflertallet som der burde være nemlig at besparelserne i skat har været ødelæggende og yderligere besparelser i skat derfor vil være en katastrofe og at

så skal vi annullere alle de planlagte besparelser

skat i årene der kommer det er det som det her beslutningsforslag handler om

der står bag det her beslutningsforslag at det vil være muligt for skat at blive genrejst

i budgetterne og vi ønsker på den baggrund netop at annullere alle planlagte besparelser

også vigtigt i den sammenhæng at påpege at

man i skat faktisk udmærket godt ved hvad hver enkelt medarbejder prøver at skrabe

fra enhedslistens side har vi prøvet flere gange at få hevet de tal ud af skatteministeren det er ikke lykkedes

er ikke fordi vi vil sidde og diskutere enkelte kontorer eller afdelinger

må det også være muligt at skatteministeren fremlægger de informationer som skatteministeren har adgang til i skat hvor man for hver enkelt medarbejder kan se hvor mange penge der bliver kradset

derfor se hvor meget en medarbejder i gennemsnit for eksempel hiver ind

er at det er mange millioner kroner

så vi mener altså fra

at der er behov for flere ressourcer at det vil være en god forretning så har vi oven i købet været så venlige at sige at selv om det vil være selvfinansierende at ansætte flere medarbejdere så angiver vi også

af genindførelse af sodavandsafgiften sodavandsafgiften

udgør en meget meget lille del af en sodavands pris

at afskaffe sodavandsafgiften man kunne roligt genindføre den

de penge på at styrke skat der ville pengene i hvert fald være rigtig godt brugt

borgfredskreds eller forståelseskreds egentlig

en halv a4 side hvor der står noget om at der har været negativ omtale af skat i medierne og der er nogle embedsmænd der har gjort noget forkert og nu skal vi se fremad

de sidste lidt over ti år men jeg har hørt ordførere

jeg har hørt ordføreren for sf jeg har hørt ordføreren for alternativet sige

være med til at diskutere fremtiden for skat de vil gerne være med til at diskutere hvordan man kan tilføre flere ressourcer til skat nu siger jeg som ordfører for enhedslisten til skatteministeren mens jeg

til at kigge på hvordan vi kan tilføre flere ressourcer til skat så hvad handler den her borgfredsaftale i

hvis det handler om at de partier som er med i borgfredsaftalen gerne vil have enhedslisten og alternativet og sf med til at diskutere det her

som jeg hører sf og alternativet sige

som man vil give for at store virksomheder kan benytte advokatfirmaer til at lave aggressiv skattetænkning og føre endeløse sager mod skat går vi ikke ind for

del af finansieringen af retssikkerhedspakke

der var et andet flertal også havde da forslaget kom frem fra konservative liberal alliance og venstre

så det er jo socialdemokraterne der har skiftet holdning så det

kroner til finansiering af det skulle tages fra ungdomsuddannelserne

går ud på at annullere alle planlagte besparelser i skat og det er i hvert fald et arbejde som er meget nødvendigt at fortsætte

kommer også i forbindelse med finansloven for totusinde

folketingets skattepolitikere hvor man redegør

juridiske afdelingen

hvor man i øvrigt ikke forholder sig til at de partier som skriver det lille stykke tekst

set har det politiske ansvar for at skat er blevet ødelagt igennem

det var den tekst man skulle nikke ja til hvis man ville være med som en del af

borgfreds forligs forståelseskredsen og den tekst er jo et gedigent stykke historieforfalskning og derfor

vi ikke være med til men enhver styrkelse af skat

bedre i skat end man ved her fra folketingets talerstol men det som jeg synes er problemet og som jeg oplever som problemet er at man har en viden i skat om at det vil kunne betale sig at ansætte flere medarbejdere

ikke en viden som man ønsker at gå ud med blandt andet fordi det fra politisk hold i årevis er blevet signaleret at der ikke er flere penge på vej til skat

i to tusind og seksten da finansloven blev indgået var næsten lige så stort som det var i to tusind og femten det handler om en tilførsel af ressourcer

det går enhedslisten ind for og det mener jeg alle fornuftige mennesker bør gøre men den der lille halve a4 side er der ikke meget musik i i

de faglige organisationer for eksempel siger at der er akut brug for mindst tusind ansatte og det er for eksempel noget af det jeg lytter

fordeling af de ansatte er jo ikke noget man kan stå her og beslutte fra folketingets talerstol

de holdninger vi blev mødt med i forhandlingslokalet jeg kan også konstatere

er en ændret holdning på det punkt vil jeg meget gerne kvittere for jeg synes ikke man skal gå og drille folk eller mobbe

som indser at det var forkert at spare på skat jeg synes det er et langt større problem at

budget steg en lille smule det var fordi vi kunne se at hvis ikke der blev tilført ressourcer til skat i to tusind

ville vi blive medansvarlige for en besparelse i skat så der har ikke været nye forringelser

indgået med enhedslisten når det kommer til skat

forhandlingen er åbnet og jeg giver ordet til social og indenrigsministeren

nogle vil ikke fotograferes nedefra og jeg vil ikke tale nedefra og derfor må vi lige

forslagsstillerne opfordrer med b

hundrede og tre og fyrre regeringen til at fremsætte lovforslag om ændring af reglerne i serviceloven og andre love for at sikre

bliver bevilget efter én samlet vurdering således at hjælpen er sammenhængende overskuelig fleksibel

formentlig også på tværs af forskellige regelsæt

forslagsstillernes løsning

at man skal samle alle vurderinger bevillinger og indsatser ét sted det er der tre væsentlige grunde til

forudsætter forslaget på en række punkter en ny og uhensigtsmæssig opgavefordeling i det offentlige som kan svække kvaliteten i den hjælp

vil forslaget betyde et opgør med hele sektoransvaret som er et af de bærende principper på handicapområdet og som er et vigtigt redskab til inklusion og for det tredje vil forslaget bryde med princippet om at offentlig hjælp gives for at dække et konkret behov for hjælp og støtte så samlet set har det her forslag altså vidtrækkende konsekvenser både fagligt organisatorisk og principielt og det er baggrunden for at regeringen ikke kan støtte det men lad mig uddybe de tre begrundelser

mit første argument handler om at sikre kvalitet og faglighed i de afgørelser om hjælp og støtte som barnet og familien

hvis vi følger forslaget om at samle ansvaret for al relevant hjælp støtte undervisning og behandling til målgruppen hos én

forudsætte at én enkelt myndighed for eksempel

sundhedsopgaverne og uddannelsesstøtten til børn med handicap og deres familier men når vi har den ansvarsfordeling som vi kender den

med mange facetter det kan for eksempel både handle om socialfaglige og pædagogiske indsatser i det kommunale regi men jo også om sundhedsfaglige indsatser

regionalt ansvar at sikre handicappede børn vil typisk modtage flere forskellige ydelser i sundhedsvæsenet både fra regionerne fra den almene praksis og fra kommunerne for eksempel genoptræning fysioterapi respirationshjælp og så videre alle de her ydelser

bevilges og gennemføres ud fra en sundhedsfaglig vurdering og aldrig ud fra nogle standardiserede tilbud flere af ydelserne fra regionerne vil være direkte livsnødvendige

det være af afgørende betydning at barnet får den nødvendige og

tilstrækkelige respirationshjælp hvilket kræver en sundhedsfaglig vurdering på højt niveau ligeledes vil genoptræning og fysioterapi på det rette niveau nogle gange være nødvendig for netop at kunne fastholde et barns funktionsniveau vurderingen af barnets behov for behandling forudsætter sundhedsfaglige kompetencer og ofte fra flere forskellige typer af fagpersoner

det altså svært at forestille sig at det er en vurdering

kan foretages samlet ét sted for eksempel

i at få gavn af undervisningen i skolen

klædt på til at vurdere om familien har brug for aflastning i hjemmet eller om de har brug for økonomisk støtte til merudgifter eller til hjælpemidler eller dækning af tabt arbejdsfortjeneste de kompetencer

socialforvaltning så de her store opdelte systemer

nemlig det formål der handler om at sikre at børnene får de mest kvalificerede indsatser hele vejen rundt men selvfølgelig skal de ansvarlige myndigheder og det er

stand til at tænke på tværs af sektorer og forvaltninger og netop også være i stand til at have blik for det enkelte barns samlede behov det stilles der sådan set også allerede krav om både i serviceloven og i retssikkerhedsloven og det skal der selvfølgelig være fokus på også sker i praksis men hvis vurderingen af behovet og tildelingen af al hjælp samles

løsrives indsatsen fra de instanser som har de faglige kompetencer det vil forringe hjælpen til de børn som har brug for og krav på den bedst mulige indsats og det er derfor

mit næste argument hænger så også sammen med opgavefordelingen i den offentlige sektor

opgavefordelingen er også med til at understøtte sektoransvarsprincippet som igennem mange år har været et af de bærende principper i dansk handicappolitik sektoransvaret er vigtigt for mennesker med handicap fordi det slår fast at alle offentlige myndigheder har et ansvar for at deres tilbud er tilgængelige for mennesker med handicap de skal også sørge for at indtænke handicappolitiske aspekter i politikudviklingen på deres respektive områder så sektoransvarsprincippet sikrer kort fortalt at alle områder tager ansvar for at mennesker med handicap

har samme muligheder som andre inden for deres respektive områder så hvis vi følger forslaget

vil ansvaret ikke længere påhvile den enkelte sektor for eksempel sundhedssektoren eller uddannelsessektoren sådan som vi kender det i dag og det vil betyde at de forskellige sektorer ikke længere i samme grad vil være forpligtet til at sikre at de ydelser og de tilbud som de stiller til rådighed for befolkningen som helhed også er tilgængelige for børn med handicap jeg er for eksempel bekymret for at skolerne ikke i samme grad vil være tilgængelige og være i stand til at indtænke hensyn til handicappede børn i alle dele af undervisningen

risikerer man altså helt generelt at nogle sektorer bliver mindre tilgængelige og mindre inkluderende og dermed risikerer man at øge eksklusionen af børn med handicap mit sidste argument handler både om faglighed og også om økonomi og det er knyttet til den del af forslaget der handler om den konkrete tilrettelæggelse af hjælpen for fagligheden er også meget vigtig når hjælpen rent faktisk skal leveres

meget betænkelig ved den her del af forslaget og nu citerer jeg

familien modtager én samlet bevilling der dækker samtlige familiens

og at denne hjælp kan anvendes frit ud fra familiens og barnets egen vurdering af hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til familiens dagligdag for selv om støtten skal give mening for familien

hjælper som giver støtten skal være fagligt kvalificeret til at kunne løfte den her opgave for eksempel skal den person som hjælper i skolen have pædagogiske færdigheder mens den person der hjælper med respiratoren skal have sundhedsfaglige kompetencer og de kompetencer skal bruges målrettet og fornuftigt

et handicappet barn som får tildelt specialpædagogisk bistand i skolen fordi det vurderes nødvendigt i forbindelse med undervisningen der vil det være meget uhensigtsmæssigt hvis forældrene får ret til at bruge den her støtte uden for skolen det er ikke til gavn for barnet og det er slet ikke samfundsøkonomisk forsvarligt hvis familien får fri råderet over hjælpen

risikerer vi at barnet ikke får den nødvendige specialiserede støtte som vil gavne mest mens hjælpen i stedet bruges til noget som vi normalt slet ikke bruger skattepengene på

og derfor heller ikke en løsning vi kan bakke op om så der er altså her tungtvejende grunde til at regeringen ikke kan støtte

område hvor der som sagt er rigtig mange forvaltninger og aktører i gang jeg håber derfor at vi

kan finde en fælles landingsbane for hvordan vi kan følge op på det her beslutningsforslag uden at skulle ud i de her meget principielle og meget omfattende omlægninger som præsenteres i beslutningsforslaget mit forslag er at jeg som den handicapkoordinerende minister nedsætter en arbejdsgruppe som skal se på problemstillingen som skal afdække gode erfaringer

til løsninger som netop har til formål at skabe bedre sammenhæng i indsatserne hvor familien er i centrum

sikker på at vi kan finde opbakning til et sådant arbejde både hos kommunerne og hos regionerne som jo har ansvaret for at tilrettelægge indsatsen i det daglige for den bedre koordination

ikke bare til fordel for de borgere det handler om men det er også en fordel for de ansvarlige myndigheder det har kommunerne haft fokus på i mange år efterhånden og der er også nogle kommuner som er kommet rigtig langt med det her arbejde både i forhold til at styrke det interne samarbejde men også hvad angår samarbejdet med regionen for eksempel ved jeg at flere kommuner arbejder med tilbud om en koordinerende sagsbehandler til familier

med handicap en ordning som måske med fordel kan udbredes flere steder i landet så derfor

både invitere kl og danske regioner med i den her arbejdsgruppe som altså også mener jeg skal bestå af repræsentanter fra de relevante ministerier og eventuelt andre aktører jeg tror faktisk på at vi med sådan en arbejdsgruppe kan få nogle konkrete bud

mere solidt vidensgrundlag at stå på inden vi så tager stilling til eventuelle fremadrettede tiltag

nedsættelsen af en sådan arbejdsgruppe kunne skrives ind i en udvalgsberetning

hundrede og tre og fyrre og jeg håber på at

er effektivt koordineret og forståeligt vi ønsker yderligere at sikkerhedsnettet er baseret på høj viden og indsigt i alle dets funktioner og samtidig skal vi naturligvis sikre at der er hånd om omkostningerne vi har desværre talrige eksempler på familier med børn der har et handicap et handicap som føler sig udfordret og indimellem nærmest som en kastebold mellem flere instanser der ikke nødvendigvis koordinerer deres indsats med de øvrige aktører det er den situation som vi meget gerne med forslaget her i dag vil give bolden op til at få løst i forbindelse med kommunalreformen blev der talt meget om at der kun skulle være én indgang for borgerne

til den offentlige sektor kommunerne fik med denne begrundelse et stort ansvarsområde for de borgernære opgaveløsninger

alt for mange eksempler på søjletænkning som ministeren jo i øvrigt også selv har beskrevet

opdelinger i forskellige sektorer

inden for kommunen jeg tror der kan findes mange isoleret set gode forklaringer på opdelingerne når man anskuer sagerne

systemisk side over for denne synsvinkel står imidlertid ofte en familie der har en oplevelse af at være kastebold mellem forskellige kasser og sektorer samtidig og samtidig skal have deres hverdag

i en familie der skal håndtere opgaver de ikke i deres vildeste fantasi havde forestillet sig vores ærinde i den diskussion er at tage borgernes parti over for systemernes ved at sikre os at der er koordineret

der er tænkt over hvordan den enkelte families situation er i hverdagen med alle de kontakter de har og skal stille op til når afgørelser skal tages og udmålinger skal finde sted sker der den fornødne inddragelse af familierne i måden vi strikker hjælp sammen

det vil vi gerne sikre os bliver resultatet af den debat og vi vil bestemt også gerne kvittere for ministerens udstrakte hånd

et udvalg som kan være med til

finde de gode eksempler og være med til at

bedre om det der var i anden halvdel end det der var i første halvdel hvor der var mange løftede pegefingre i forhold til

alt det som systemerne skulle repræsentere sandheden er jo at inden for den enkelte kommune er det kommunen der disponerer

de vil have arbejdet til at foregå i den og den søjle det er jo ikke nødvendigvis borgernes vilkår og kommunen har kompetencen til at række hånden ud

har en koordinerende funktion som de sætter på opgaven

hensigt at sikre at borgerne forstår

somme tider indflydelse på hvordan og hvorledes hjælpen tilrettelægges det synes vi sådan set er rimeligt og forståeligt vi synes ikke der er stor musik i

ændre på opgavefordelingen mellem regionerne som jo har det sundhedsfaglige og ofte behandlende islæt det er ligesom en del som vi er nødt til at have som en underliggende præmis men kommunerne kan godt præstere og præsterer jo også i dag efter ministerens udsagn stor forskel i kvaliteten af den ydelse som mange familier oplever

vi gerne vil spille på banen i forhold til fremsættelse af det her

deltager gerne i udarbejdelsen af en beretning

en bedre service i forhold til

fleksibel overskuelig og koordineret og dækker familien og barnets samlede behov og at det er uden betydning for forældrene at hjælpen har hjemmel i flere love og bestemmelser forældre der får et barn med handicap

bliver de kastet ud i en tidskrævende og ikke mindst udmattende kamp mod det offentlige for at få den hjælp de har brug for og ret til det forstærker deres generelle usikkerhed

til et barn med et handicap og det øger også deres stress forældrene har et håb om at systemet behandler dem med omsorg og respekt men de opdager ofte snart

virkeligheden ser helt anderledes ud forældre til børn med handicap har brug for meget hjælp fra det sociale system for at få deres hverdag til at hænge sammen det er helt almindelige mennesker der ikke har nogen erfaring med det offentlige system på forhånd og ofte oplever de at det er utrolig svært at få information om hvad de kan få hjælp til

det meget bureaukratisk at få lov at opnå de ting som de helt indlysende har brug for den hjælp som forældrene blandt andet har behov for er basale ting som tilskud til at gå hjemme for at passe barnet aflastning indretning af hjemmet så det passer til en kørestol skinner til benene træning og eventuelt

til barnet jeg tror ofte at forældrene oplever at

blive mistænkeliggjort i mødet med det offentlige og mange oplever at

skaffe meget dokumentation for at

har behov for at få bevilget det kan medføre at forældrene i flere tilfælde også søger hjælp fra uafhængige socialrådgivere da de somme tider kan opleve at sagsbehandleren bliver en modspiller og ikke en medspiller det at have et barn med en funktionsnedsættelse giver ofte en familie store udfordringer da det kan være meget indviklet

hverdagen til at fungere i dag

forvaltet af flere sagsbehandlere

afhængigt af om det er sundhedsloven eller serviceloven eller om hjælpen skal bevilges af skolen

at det ikke på nogen som helst måde skal ligge familierne til last og det har vi desværre set eksempler på

familierne ofte selv skal agere tovholdere mellem forskellige sagsbehandlere afhængigt af hvem der skal yde hjælpen er noget der kræver rigtig mange ressourcer ressourcer som ofte kan være svære at finde når man har et sygt barn eller et barn med et handicap

koordinere og være tovholder for familien så de ikke selv skal stå med det desværre har vi jo set

at nogle kommuner kan være kreative herunder også sætte et loft

over hjælpen eller måske har de ikke den hjælp eller vare på hylden det her beslutningsforslag kan også medvirke til at man som kommune også får bedre kendskab til retssikkerhedsloven nogle af de paragraffer

er blandt andet merudgifter tabt arbejdsfortjeneste ledsagelse støtte og hjælp til genoptræning og hjælp til at udvikle psykiske og sociale færdigheder

en styrket og helhedsorienteret hjælp til familier der har et barn med handicap og derfor støtter vi

opgavedeling kan svække kvaliteten ved at

mener vi at et opgør med sektoransvaret som beslutningsforslaget jo også er et udtryk for kan medføre at mennesker ikke har samme muligheder

endelig ønsker vi ikke at ændre på princippet om at offentlig hjælp skal dække et konkret behov for hjælp

at det offentlige skal tænke på tværs både på tværs af sektorer men også på tværs af

at yde en god og sammenhængende hjælp

det ansvar tror jeg også at kommunerne et langt stykke hen ad vejen ønsker at påtage sig allerede i dag er der

kommuner der har koordinerende sagsbehandler til familier med børn

nedsættelse af en

se på problemet afdække gode erfaringer som det jeg lige nævnte og på den baggrund komme med forslag til løsninger løsninger

udfordringer og problemer som jeg startede med at sige at beslutningsforslaget ønsker at løse alt sammen med det formål at skabe bedre sammenhæng i den fælles indsats

selv om hjælpen har hjemmel i flere forskellige love og bestemmelser

tildelt én samlet bevilling som de kan anvende frit ud fra familiens egen vurdering af hvad der er bedst i forhold til familiens dagligdag i liberal alliance deler vi intentionen om at gøre det nemmere at tilgå myndigheder og at få den hjælp som man har krav på og som jo er det sikkerhedsnet der er hele eksistensgrundlaget for vores velfærdssamfund sådan burde det jo i virkeligheden ikke kun være for familier der har børn med funktionsnedsættelser sådan burde det jo være for alle borgere der har brug for hjælp i liberal alliance mener vi at det offentlige er blevet alt for komplekst det kræver nærmest en akademisk uddannelse at finde ud af hvor

når man hører netop hvordan borgere med funktionsnedsættelser eller øvrige udfordringer kastes rundt i systemet må man tage sig til hovedet det er så uhensigtsmæssigt og det må også koste alt for mange skattekroner man har lappet på love hvor man burde have taget grundlæggende fat og det har man gjort i rigtig mange år resultatet er blevet at det er

derfor deler liberal alliance fuldt ud forslagsstillernes ønske om at få ryddet op

så nemt og ligetil for den enkelte familie at få den hjælp man har krav på

på stående fod og ud fra det beslutningsforslag der ligger

det her og nedsætte en arbejdsgruppe som på tværs af relevante ministerier kl og danske regioner

gøre det her så man som familie når man henvender sig og har brug for hjælp på tværs af love og bestemmelser får én indgang og en koordineret indsats jeg mener også at vi politisk skal deltage i sådan en arbejdsgruppe

en politisk vision på det her område og det mener jeg er rigtig vigtigt at inddrage

det fortsatte arbejde så det ikke bare bliver embedsfolk der sidder og udformer et forslag

vi politisk sidder med ved bordet

initiativ vi synes det er nogle gode overordnede visioner der er dem støtter vi op om og vi glæder os til det fortsatte arbejde så vi kan gøre det nemmere for familier at få den hjælp som de har krav

ud til at være flertal for det

et behov som såvel forældre

er de fleste forældre i kontakt med flere forskellige forvaltninger og sagsbehandlere for at sikre

så stykket sammen på baggrund af en række forskellige bevillinger med hver sine individuelle regler den hjælp der opnås kan så være udliciteret til forskellige udbydere

individuelle aftaler og retningslinjer

så familiens ansvar

vi bør helt generelt forsimple kommunernes forvaltning og som minimum bestræbe os på

nødvendigt for brugeren at skulle forholde sig til kommunernes komplicerede forvaltninger i forbindelse med fremsættelsen af det her lovforslag har vi i udvalget modtaget en række henvendelser fra forældre der beskriver de problematiske forhold de hver dag må navigere i og på næsten daglig basis modtager vi henvendelser fra frustrerede forældre der nok er taknemmelige for hjælpen men som frustreres over al den energi både de og eventuelle hjælpere må bruge

navigere i bureaukratiske regler og bevillinger vi har et velfærdssystem vi kan være stolte af og taknemmelige for

være sådan at det ikke gav yderligere byrder bekymringer og frustrationer at administrere de mange komplicerede bevillinger og selve pointen med al den megen hjælp er at assistere

beslutningsforslag kan sikre den afbureaukratisering som de fleste partier snakker så meget om

en kæmpe lettelse af hverdagen til familier med børn med handicap og samtidig kan vi forhåbentlig spare ressourcer ude kommunerne

i forbindelse med ansøgning om førtidspensioner hvor forskellige fagligheder som social

omkring den enkelte borgers behov for at øge

muligheder for at klare sig selv på en bedre måde

måske findes en løsning på en bedre og mere fleksibel koordination vil radikale venstre foreslå at en familie med et barn med handicap der har brug for flere fagligheders medvirken til et bedre liv får tildelt en

der kan guide familien og de forskellige instanser som familien er i forbindelse med så det bliver meningsfuldt og

i fokus familievejlederen kan også arrangere fælles møder mellem faglighederne og familien det kunne være en sagsbehandler der havde ansvaret for den enkelte familie det er en metode der til en vis grad kunne svare til en patientvejleder

i den arbejdsgruppe som vi finder det interessant regeringen ønsker at nedsætte omkring hele problemstillingen arbejdsgruppen bør selvfølgelig se på flere muligheder for løsningen af opgaven og det følger vi fra radikale

kompensation for tabt arbejdsfortjeneste dækning af merudgifter merudgifter ansøgning om hjælpemidler socialpædagogisk bistand og støtte i daginstitutioner og skole aflastning rådgivning omkring forældrerolle til et handicappet barn familiebehandling og så videre

have brug for forslaget er på ingen måder et forsøg på at gøre op med sektoransvaret men ofte er der tale om forskellige regelsæt fra for eksempel servicelov folkeskolelov sundhedslov

men som desværre kan komme til at modarbejde hinanden fra mine tidligere erfaringer som psykologi i pædagogisk psykologisk rådgivning og familieafdelinger har jeg oplevet hvor forvirrende det kan virke set fra forældrenes perspektiv det kan såmænd være vanskeligt nok at se logikken i det

få foranstaltningerne til at passe sammen som professionel

de enkelte fagligheder er for at forstå barnets behov så forslaget handler heller ikke om

udrydde de forskelle der er mellem faglighederne

i bemærkningerne er nævnt en række paragraffer som hjælp kan bevilges efter men der står også at listen ikke

nødvendigvis er udtømmende for eksempel vil det også være relevant at inddrage servicelovens

to og halvtreds som en del familier også får hjælp fra for eksempel i forbindelse med familiebehandling

vigtighed eller på sektoransvaret

skal styrkes så systemet ikke virker så fragmenteret for familierne i sf mener vi ikke at det skal være borgerens ansvar at få de mange regelsæt til at hænge sammen og vi har en vigtig opgave i at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats som kan tage udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af barnets og familiens behov og som også kan gøres så fleksibel at det får hjælpen og støtten til at spille sammen i virkeligheden derfor har vi været med til at

det her forslag som går ud på at finde løsninger på hvordan hjælpen og støtten kan blive koordineret noget bedre

samle opbakning til forslaget

helst så bredt som muligt og hvis det indebærer nogen yderligere forhandlinger

i forvejen udsat for et stort pres i dagligdagen

set stor forståelse for at familien kan opfatte det som et ekstra pres at skulle forholde sig til flere forskellige forvaltninger flere forskellige bevillinger forskellige sektorer og forskellige sagsbehandlere

forældre til et barn med handicap møder det offentlige system synes jeg det er vigtigt

møder så få ansigter som muligt så man lettere kan få opbygget et tillidsforhold mellem borgeren og systemet i bund og grund er borgeren jo ligeglad med hvor i i forvaltningen bevillingen kommer fra det vigtigste må være at hjælpen er den rigtige og at systemet opleves tilgængeligt for borgeren dansk handicap forbund

påpeger ligeledes problemet de skriver

mellem mange forskellige forvaltninger når de søger hjælp til deres børn

jo selvsagt dybt uhensigtsmæssigt og det er noget vi har et fælles ansvar for at forbedre derfor bakker vi også op om at

vi skal have forenklet systemet som borgeren møder så det ikke er det offentliges organisering som er i centrum men i stedet for den hjælp som borgeren

få hverdagen til at fungere når man har et barn med handicap og den

hjælp barnet og familien modtager er opsplittet og ufleksibel en mor fortæller hvordan hjælpen til hendes søn som har muskelsvind og går i anden klasse

resulterer for eksempel i at når sønnen er

træt til at gå i skole hvad der hyppigt forekommer så kan barnets hjælper i skolen ikke aflaste forældrene

skal blive i skolen mens den anden hjælper møder for at løse jobbet i hjemmet der er to forskellige arbejde to forskellige steder til det samme barn en anden mor fortæller hvordan det giver problemer når datteren skal til fødselsdag hos skolekammerater og hvor kompliceret det er hvis datteren vil følges med venner hjem fra skole en far fortæller om at familien for et par somre siden talte ikke mindre end otte og tyve forskellige hjælpere i løbet af nogle ganske få uger

sagsbehandling hjælp og støtte til

børn og forældre det er i dag urimelig svært for alt for mange forældre til børn med handicap når der skal søges om

støtte og hjælp efter en række forskellige regelsæt der ikke spiller ordentligt sammen der er alt for dårlig mulighed for at sikre en sammenhængende

de lige som alle andre børn kan udvikle og fastholde venskaber og kammeratskaber med andre børn og den manglende sammenhæng gør det unødvendig vanskeligt for mange forældre til

få hverdagen til at fungere på en måde så både deres arbejdsliv og deres privatliv kan hænge sammen

glæder det mig også utrolig meget at vi er fem partier der har kunnet finde sammen om et

så mange stole her i salen at der er et flertal for at gennemføre en

børn og forældre en bedre tilværelse

også betyder at vi faktisk kan få en mere rationel anvendelse af ressourcerne jeg har bemærket at stort set alle ordførere har bakket positivt op om

at ministeren har gjort det samme men er noget afvisende over for det konkrete forslag jeg vil derfor sige at for mig at se er der ikke noget

sikre en koordinering der ikke helt bryder med de traditioner der er for sagsbehandling i det offentlige jeg er sikker på at vi kan løse de problemer der er på tværs af sektorer på en måde så borgeren oplever at selv om der er flere instanser

en enklere procedure hvor man oplever at tale

en person der koordinerer indsatsen jeg vil godt citere

socialrådgiverforenings næstformand niels christian barkholt

bemærke at det jo er interessant at de der står for sagsbehandlingen på det her område i kommunerne

ikke er bekymrede for om det er muligt at foretage denne koordinering og niels christian barkholt der er næstformand hos

det er på høje tid at lovgivningen også begynder at definere koordineringen og samarbejdet på tværs af sektorerne der er altså ikke noget i vejen for at flere sektorer er involveret i det her

at der er sket en betydelig forenkling af tildelingen af støtte og vi skal jo så så også i den praktiske

udmøntning af hjælpen sikre at vi ikke får de

til til børnefødselsdagen eller i hjemmet

ministeren sved på panden det skal jeg ærligt indrømme

når der skal fremsættes et et lovforslag inden udgangen af i år

med kommunernes landsforening med regionerne med danske handicaporganisationer

socialrådgiverforening og ikke mindst med

forslagsstillerne som har rejst forslaget her i salen så jeg vil sige det sådan at det er rigtig dejligt

jeg synes det er rigtig fornuftigt at ministeren synes at vi skal organisere det som en arbejdsgruppe eller hvad det nu kan være det er rigtig fornuftigt at det halve år bruges effektivt

vi tager højde for de problemstillinger som ministeren rejser i sin tale men jeg synes ikke der er nogen som helst grund til at vi udskyder vedtagelsen af beslutningsforslaget det vil tværtimod sætte en rigtig god ramme for arbejdet så har vi sat en retning på det der skal ske

ministeren har redegjort for i i sin tale her så jeg

god videre debat i udvalget og jeg forventer at når vi inden sommerferien lukker

for den arbejdsgruppe hvad det nu kan være

arbejde der skal foregå frem mod fremsættelsen af et lovforslag inden udgangen af i

for det tredje skal regeringen permanentgøre den midlertidige suspension af kassation af børnesager på papir

det er forfærdende når børn bliver udsat for misbrug eller omsorgssvigt uanset om det er forældrene eventuelt plejeforældre eller det offentlige

også helt afgørende for regeringen at misbrugte og omsorgssvigtede børn har mulighed for

oprejsning herunder igennem erstatning eller godtgørelse fra dem der har svigtet regeringen har fokus på sager om overgreb mod børn vi har fremsat et forslag om at hæve straffene

og vi har udvidet videoafhøringsordningen så børn behandles så skånsomt som muligt i retssystemet derfor kan regeringen da også støtte beslutningsforslaget

indenrigsudvalget tilkendegivet at regeringen i den kommende samling vil fremsætte forslag om ændring af forældelsesfristerne i disse sager under samrådet skitserede jeg en mulig løsning som blandt andet ville indebære at forældelsesfristen i sager om omsorgssvigtede eller misbrugte børns erstatningskrav mod offentlige myndigheder

begynder at løbe fra den dag hvor personen fylder en og tyve år vi har siden samrådet arbejdet videre med løsningen og har blandt andet også haft drøftelser med børns vilkår og børnerådet herom drøftelserne har bekræftet at misbrugte eller omsorgssvigtede børn ofte først er i stand til at føre en sag mod en offentlig myndighed når barnet bliver voksent og selv som voksen har en person der har været udsat for omsorgssvigt eller misbrug brug for tid til at indlede en retssag da den pågældende ofte vil være traumatiseret af hændelserne i barndommen

for at varetage disse særlige hensyn og sikre retfærdighed for offeret forventer jeg i den kommende samling at fremsætte et forslag til ændring af forældelsesloven det forslag vi arbejder på vil indebære at den almindelige forældelsesfrist i sager om omsorgssvigtede eller misbrugte børns erstatningskrav mod offentlige myndigheder forlænges fra de gældende tre år til femten år som først begynder at løbe når offeret fylder en og tyve år hermed sikres det at forældelsesfristen i sager om omsorgssvigtede eller misbrugte børns erstatningskrav mod offentlige myndigheder som der står i forslaget som minimum svarer

på den baggrund kan regeringen altså støtte den del af beslutningsforslaget som vedrører forældelsesfristens længde

jeg tidligere tilkendegivet at jeg vil indkalde interessenter fra domstolene advokatstanden og anklagemyndigheden erstatningsnævnet og offerorganisationer til en møderække med henblik på at drøfte det generelle niveau for tort og krænkelsesgodtgørelse i sager mellem gerningsmand og offer mine embedsmænd har holdt et møde med interessenterne og jeg forventer endnu et møde inden sommerferien og forventer at kunne vende tilbage til folketinget herom inden udgangen af to tusind og seksten regeringen har således iværksat et arbejde som skal drøfte det generelle niveau for tort og krænkelsesgodtgørelse til ofre for forbrydelser og kan derfor også støtte den del af beslutningsforslaget som vedrører dette spørgsmål endelig vedrørende beslutningsforslagets

har der siden efteråret to tusind og fjorten været indført et midlertidigt stop for kassation af kommunale børnesager på papir stoppet blev indført af hensyn til de berørte børns mulighed for senere at få indblik i deres sager når vi nu forlænger forældelsesfristen og dermed styrker de berørtes mulighed for senere at føre erstatningssag skabes der endnu et argument for at gøre stoppet permanent regeringen kan derfor også støtte forslaget om at gøre stoppet for kassation af børnesager på papir permanent

det glæder mig at vi på tværs af folketinget kan være enige om at skabe bedre muligheder for at omsorgssvigtede og misbrugte børn kan få oprejsning ikke blot i forhold til gerningsmanden men også i forhold til en offentlig myndighed som har svigtet

som jeg kan forstå det på de drøftelser der har været både i medierne og i øvrigt

der er et flertal i folketinget for

at vi behandler beslutningsforslaget i udvalget og jeg vil selvfølgelig også bede de partier der står bag beslutningsforslaget overveje om man vil være indstillet på at gå skridtet videre oven på de

når det er sådan at man som samfund påtager

forældrene fordi man vokser op i en dysfunktionel familie ikke er i stand til at løfte

og samfundet så går ind og tager over er der selvfølgelig behov for at vi som samfund

er blevet debatteret og den sag er jo desværre ikke ikke

det fremgår ikke helt af beslutningsforslaget hvorvidt

skelner mellem skyldsspørgsmålet og erstatningsspørgsmålet og det er der jo en eller anden mulighed for at vi nu kan diskutere i udvalget men for socialdemokratiet er det ikke afgørende at

for dem hvor det er mange årtier siden at det er sket når man spørger dem

om penge det handler om at nogen påtager sig ansvaret for at have gjort dem uret at der blev begået uret mod dem på et tidspunkt hvor staten havde dem i

når man beskæftiger sig med overgreb mod børn

en vigtig del af helingsprocessen hvis man har været udsat for den slags i sin barndom er at nogen påtager sig et ansvar og siger at

lægger en forældelsesfrist på den del der vedrører erstatningssummen og spørgsmålet mod at summen så også bliver væsentlig større end den er i dag i det ene spor og så siger man at efter et eller andet antal årtier

der påtager sig et ansvar for det der er foregået jeg vil gerne sige

kommet rigtig langt omkring det her det ærgrer mig stadig væk at vi ikke kan få statsministeren til at give godhavnsdrengene og stribevis af andre børn

jeg håber at det her kan være første skridt på vejen til at der også kan blive skabt opbakning til at de skal have det men jeg vil gerne

for at bringe det her i folketingssalen og

grad vil være der i fremtiden men ja selvfølgelig vil det være sådan at nogle børn har været udsat for overgreb og ikke kan bevise det fordi det er utrolig lang tid siden og spørger man

er det en risiko de i hvert fald er villige til at tage og

set at vi skal lade dem kunne gå videre med

så er det vel nærmest det man kan kalde invaliderende for barnet og for den unge desværre har der igennem de seneste år været sager af denne karakter som er dukket dukket op ikke fordi overgreb på børn er et nyt fænomen historisk set men i nyere tid er kommet mere fokus på det når det finder sted såvel i medierne som i den politiske verden det er selvfølgelig godt når der kommer fokus på emnet for ofte drejer det sig om sager der er pågået længe sager der burde have været opdaget og hvor uhyrlighederne burde være stoppet for længst desværre har det ikke være tilfældet i flere sager lovgivningsmæssigt er der blevet strammet op de seneste år og min opfattelse er at

bevidsthed om at der skal reageres og handles på indberetninger er sket noget i positiv retning

ikke sagt at vi er nået i mål i forhold til den her type af sager og at der fremover ikke vil opstå lignende sager det er vigtigt når disse sager afsløres at der er nogle andre lovgivningsmæssige rammer som kan træde i kraft og sikre at disse børn og unge fra myndighedernes side kan få hjælp støtte og erstatning og at de ikke oplever at der spændes ben for

ofte på flere områder tidligere har svigtet dansk folkeparti har for nylig haft både socialministeren og justitsministeren i samråd i forbindelse med de problematikker er opstået som følge af den såkaldte slagelsesag det fremgik på samrådet at justitsministeren arbejder

at finde en løsning men jeg må sige at det ikke lød til at ministeren var indstillet på at ophæve forældelsesfristen i denne type sager om

misbrug og omsorgssvigt det er dansk folkepartis opfattelse at det er det der bør ske for at sikre denne gruppe borgere retfærdighed det forslag som behandles i dag er umiddelbart også lavet som en konsekvens af de seneste oplysninger om at disse sager kan erklæres forældede og det

ende med at de omsorgssvigtede ikke kan rejse en sag vi finder det

folkeparti positivt at tage debatten her i dag og finder det positivt at ministeren vil komme med en løsning på de problemer der er med forældelsesfrister i dag

også været fokus på de erstatninger som er muligt at få tildelt eller rettere den lave erstatning vi finder det oplagt at der kigges på erstatningernes størrelse og at der sker en markant ændring vi vil ikke lægge os fast på bestemte beløbsstørrelser men det er oplagt at det skal være beløb som kan være med til at hjælpe disse børn og unge på vej til en bedre tilværelse

godt klar over at penge ikke kan helbrede og hele de mange sår der er på krop og sjæl men der er ingen tvivl om at penge kan være med til at gøre hverdagen og livet mere overskueligt det drejer sig blandt andet om hjælp og støtte til psykologbehandling men også om at en erstatning kan være med til at forsøde tilværelsen en smule det virker lidt som om at de erstatningssummer der for eksempel blev givet til nogle af pigerne i den såkaldte slagelsesag var så lave at de faktisk blev opfattet som en hån og det må jo ikke være tilfældet den sidste del af forslaget drejer sig om at bevare sagsakter i børnesager her mener dansk folkeparti at det er oplagt at de regler der er i dag som dog midlertidigt er suspenderet bør ændres det er umådelig vigtigt at alt materialet opbevares for at sikre at der er viden og information om

at det er manglende beviser der er årsag til at en børnesag om for eksempel misbrug og omsorgssvigt falder alt i alt finder dansk folkeparti det her

forslag positivt og et skridt i den rigtige retning vi ser gerne at der arbejdes videre med at fjerne forældelsesfristen og håber at ministeren vil være lydhør over for partiernes argumenter og inddrage dem i det videre arbejde der pågår

mener at den pågældende kommune ikke har overholdt sin tilsynspligt det er altså et civilretligt krav hvordan er reglerne så i dag jeg kan sige at de er så komplicerede

ind på det der er sandsynligvis en analogi til

om værgemål lidt analogt med hvad kommunen

en forældelse der udløber ved det enogtyvende år jeg kan ikke garantere for at det er den korrekte fortolkning men under alle omstændigheder

ordfører været inde på og det hjælper vi gerne med til at gøre noget ved forslagsstillerne foreslår i realiteten en forældelsesfrist der løber fra det enogtyvende år og så parallelt med den strafferetlige forældelsesfrist det vil sige femten år oveni

den udløber ved det seks og tredive år det synes jeg er en langt mere rimelig forældelsesfrist end den der gælder i dag så på det område kan venstre støtte forslaget det gælder også på

torterstatningerne også her har vi indtryk af at de

ministeren har har nævnt

sidst drejer det sig om det der hedder kassationsforbuddet

gælder et midlertidigt forbud nu og det

ser vi gerne ligesom i forslaget opretholdt som

to tidligere talere socialdemokratiets og dansk folkepartis ordførere har været inde på

det må jeg i hvert fald umiddelbart advare imod det er da noget der bør være genstand for

i udvalg og andre steder jeg tænker her på at vi har haft et forældelsesudvalg som tilbage i to tusind og otte brugte flere år på at

bestemt er indviklet men dermed også velovervejet

forældelseslov for civile krav det vi taler om her i folketinget i dag

er et civilt krav og jeg må bare sige at hvis vi

i hvert fald nødt til at tage en dyb vejrtrækning og overveje hvilke andre konsekvenser det har for andre

man må jo altså sige som jeg også var inde på i mit spørgsmål at der er forskellige årsager til at man opererer med forældelsesfrister i dag nu skal

afklaret en anden er muligheden for ligesom at advare folk mod at føre forgæves søgsmål

ville da nødig signalere til en tres årig at han kan komme med et krav

hvordan kommunen har vanrøgtet sin tilsynspligt da han var

det vil som oftest i realiteten være være uholdbart i retten og alene medføre sagsomkostninger

i hvert fald noget som skal overvejes godt og grundigt men jeg har noteret forslagene og så må vi jo prøve at kigge på dem i udvalget

til dels også forskellige forældelsesfrister men det er selvfølgelig ikke et udtryk for at det ikke kan lade sig gøre totalt for de her krav

er civile sager vi taler om her og jeg kunne da sagtens forestille mig at vi også i den forbindelse var nødsaget til at kigge på en række andre situationer hvor det var mindst lige så rimeligt at få ophævet forældelsesfristerne det er i hvert fald et noget kompliceret arbejde vi bevæger os ind i og

en hovsaløsning i forbindelse med

måske alligevel er at strække den lidt langt

når vi frem til en konklusion nu som er anderledes end den på et tidligere tidspunkt men det er et udtryk for at verden forandrer sig det gør de politiske flertal

tror jeg ikke ville være tilfældet hvis man sad inde i hovedet på en af de godhavnsdrenge der for eksempel

og det er jo i sidste ende en politisk beslutning om man synes det

man sikrer en højere erstatning til børn der har været udsat for seksuelle overgreb og sidst men ikke mindst skal forslaget sikre at man ikke destruerer børnesager men altid gemmer dem det er jo trist at vi overhovedet er nødt til at forholde os til børn der udsættes for seksuelle overgreb det er så vanvittig svært at forstå hvordan voksne mennesker kan forgribe sig på børn

på at læse sager om misbrug af børn

at forstå hvordan man lærer at leve med at et menneske som man ofte har haft tillid til og måske endda

vi hører at det kan have stået på i årevis

forstå hvor store ar på sjælen det efterlader

når man er blevet udsat for overgreb i barndommen men jeg forstår at de er store og i liberal alliance forstår vi vigtigheden af at man her i folketinget

når et overgreb i barndommen har fundet sted og derfor støtter liberal alliance det

vi støtter at man gemmer børnesagerne så man altid kan gå tilbage og se retorikken vi støtter at man overvejer hvordan man kan finde en mere rimelig erstatning selv om intet beløb nogen sinde kan kompensere for et overgreb

ambitiøst nok for i liberal alliance mener vi også

og det kan faktisk være at det først dukker op når ens

to og tredive årig

opgør og før man er klar til at bearbejde traumet

muligheden for at få placeret et ansvar for i hele diskussionen om

undskyldningen til godhavnsdrengene at vi meget hellere

fjerner forældelsesfristen så de her mænd kan gå til en domstol og få placeret ansvaret for det er vi mener at ansvar skal placeres kan

fuldstændig på lige fod med socialdemokratiet

forholder sig til hvordan vi som samfund forholder os når det utilgivelige sker og fællesskabet fejler i det her tilfælde er der tale om børn der grundet egne forældres manglende mulighed for at yde den tilstrækkelige omsorg overlades i samfundets varetægt for så at blive svigtet atter en gang

det mest centrale spørgsmål i dag er om vi skal give de mennesker bedre mulighed for senere i livet at få placeret et ansvar for svigtene og få en rimelig erstatning her mener alternativet sammen øvrige forslagsstillere at forældelsesfristen for offentlige myndigheders svigt i sager om overgreb på og misbrug af børn først og fremmest

hvis forældelsesfristen for offentlige myndigheders svigt i sager om overgreb på og misbrug af børn kommer til at svare til forældelsesfristen for seksuelle overgreb vi er glade for og stolte af at være med til

at alternativet gerne vil have afskaffet forældelsesfristen for den her type sager fuldstændig

jeg har hørt modstandere af dette argumentere for at det kan blive for svært at udrede en sag efter mange år

fundet sted hvor hovedpersonerne måske er gået bort og detaljerne i sagen kan være svære at genskabe jeg har også hørt argumenter om at det måske er for hårdt for et voksent offer

svigtet i barndommen at få rullet sagen op igen

spørge hvad med den personlige frihed

ikke være folk selv der beslutter om deres sag skal tages op igen skal det at det er besværligt og politikeres bekymring om at

et meget ulykkeligt kapitel i deres liv nej mener alternativet størrelsen på de erstatninger ofrene har i sigte skal

et reelt økonomisk råderum så den enkelte har mulighed for at bearbejde de voldsomme oplevelser bedre endelig handler det forslag også om en permanentgørelse af stoppet for makulering af børnesager

ikke kan undskylde for fortidens ugerninger fordi der herskede nogle andre normer på det tidspunkt forskellige regeringer har også afvist det med samme begrundelse senest har både den nuværende og den foregående regering afvist sådan et forslag godhavnsdrengene blev behandlet ulovligt også

er gået til domstolene for at få den erstatning

forhåbentlig opleves som en undskyldning og måske blive en slags punktum i de enkelte menneskers oplevelse af

for procesbevillingsnævnet har givet dem ret til at anke byrettens dom

vi har domstolene til vi finder ikke at folketinget er

forum for den type afgørelser

også den retsstilling vi har i dag og et bredt flertal i folketinget har nu tilkendegivet at de vil ændre forældelsesfristerne i den slags sager mod det offentlige det støtter radikale venstre helt klart

en slags erkendelse af at det kan være en form for undskyldning inden for retsstatens rammer

der foreslås en forældelsesfrist der svarer til forældelsesfristen i straffeloven for seksuelle overgreb

også ligesom adskillige andre af partierne villige til at gå

hele vejen og slette forældelsesfristen helt som mange har talt for vi ser også gerne at offererstatning i forbindelse med overgreb på børn hæves og endelig er vi også indstillet på at

den midlertidige suspension af makulering skråstreg destruktion af børnesager

det er vigtigt at det enkelte menneske kan få sin egen historie med sig

indstillet på i udvalgsarbejdet at gå videre med

gerne kvittere for at regeringen støtter beslutningsforslaget

det her forslag om en forlængelse af forældelsesfristen i sager om myndigheders svigt i overgrebssager over for børn og unge det er en alvorlig sag når børn og unge som i forvejen er udsatte oven i købet svigtes af de myndigheder som skulle beskytte dem og det er åbenlyst urimeligt at den slags sager falder på grund af forældelse når vi ved at mange af dem som har været udsat for de svigt først efter flere år får styrken til at rejse sagen i dag gælder den almindelige forældelsesfrist på tre år og det er alt alt for lidt og det glæder mig at

enige om det det er en helt naturlig reaktion hos mennesker som udsættes for overgreb at de for at overleve i det og beskytte sig selv gemmer de svære følelser væk og derfor kan være længe om at se i øjnene

bliver begået af dem de er stærkest knyttet til mest afhængige af

lever mange med ambivalent skam og en tvivl om hvorvidt de selv var skyld i det det er derfor helt afgørende at der er nogen der påtager sig ansvaret for overgrebene så de kan komme videre i deres liv allerhelst burde det foregå med det samme men for mange går der flere år før de bliver klar over

eller når de selv får børn

aldrig nogen sinde være tiden der skal stille sig i vejen for at ansvaret kan placeres vi har hørt hvor meget det betyder

få en undskyldning og pigerne fra slagelse har også forsøgt at få nogen til at tage ansvar i deres sag men børns vilkår har flere sager om offentligt svigt men mange af de sager vil bortfalde med den forældelsesfrist vi har i dag

det her forslag på et tidspunkt hvor vi ikke engang var sikre på at vi kunne få flertal

at det er meget sandsynligt at vi kan få et flertal for at gå endnu videre end det

at der igangsættes et udvalgsarbejde der skal kigge på hvordan

højere offererstatninger i forbindelse med straffesager hvor børn har været udsat for seksuelle overgreb de erstatninger

ikke engang tilstrækkeligt til at dække de udgifter udgifter ofrene har

men vi mener at erstatningen skal have en størrelse hvor den reelt kan være med til at give dem mulighed for at komme videre psykologisk og socialt i forhold til de traumer

blev iværksat under den forrige regering hvor man suspenderede destruktionen af børnesagerne

permanentgøres og i dag hvor journalføring foregår elektronisk er der ingen grund til at den vigtige dokumentation forsvinder hvis forældelsesfristen

de nødvendige informationer og det kan jeg nu høre

bakker op om så det er en glædelig dag

forældelsesfristen og undersøge muligheden for at kunne tilkende højere erstatning og permanentgøre den midlertidige suspension af makulering af børnesager det konservative folkeparti er positivt indstillet

alle tre tanker i beslutningsforslaget vi mener helt bestemt

omkring forældelse i med svigt og overgreb

bliver revideret det så vi et tydeligt eksempel på i sagen fra slagelse kommune børn som er udsat for svigt eller overgreb

meget sårbar situation

kommer modet til at rejse en eventuel sag måske først flere år efter at overgrebet faktisk er sket og skal de børn så ikke have mulighed for at få rettens ord for at de blev svigtet jo det skal de naturligvis vi støtter at forældelsesfristen ændres så de berørte borgere får mulighed for at komme videre

situation for de berørte borgere kan det betyde rigtig meget i deres liv og deres

kamp for at komme videre i livet det skal ikke begrænses af en generel forældelsesfrist så tror jeg

erstatningsstørrelsen er afgørende for så mange ofre det handler mest om at få placeret et ansvar og få rettens ord for hvad der er rigtigt og forkert men ikke desto mindre

vi naturligvis varme tilhængere af at få undersøgt om erstatningsbeløb generelt er rimelige vi ser fra tid til anden erstatninger som kan synes latterligt lave

helt indstillet på at det kan give mening at foretage justeringer

jeg også det er rimeligt at standse

da det jo potentielt kan begrænse de berørte i senere at anlægge en erstatningssag

jeg slutte af med at rose forslagsstillerne for at rejse debatten og

og lavede det her forslag for mange måneder siden

forhåbentlig forhåbentlig får muligheden for at få prøvet deres sager og finde ud af om der er et ansvar at få placeret jeg tror at det

grunden til at der er den her opbakning

tidligere børn nu voksne som har stået frem

deres historie og fortalt om hvor vigtigt det er for dem at de har muligheden for

for de svigt og overgreb som blev begået mod dem der er

jo som flere også har påpeget tre forslag som vi i enhedslisten har

sammen med sf alternativet og radikale venstre

at få den forlænget det bliver rigtig rigtig vigtigt

fordi det at kunne have noget økonomi

kan betyde rigtig meget det kan have store konsekvenser for ens arbejdsliv for ens psykiske

men vigtigst af alt som også flere har påpeget det at få oprejsning og få placeret et ansvar det handler ikke ikke om penge det handler om

komme af med noget af den skyld og skam som desværre også præger rigtig mange der har været udsat for

overgreb eller svigt som vi taler om samtidig

er der rigtig mange sager som børns vilkår er i gang med at hjælpe

som som muligvis aldrig ville have

fra folketingets side gør noget ved forældelsesfristen

hamrende vigtigt for rigtig rigtig mange mennesker

selvfølgelig også de to andre vigtige elementer

vi får overvejet størrelsen af erstatningerne

det tredje forslag er altså et permanent stop for makuleringen af de der børnesager som jo altså har betydet at mennesker som gerne ville finde ud af

sket i deres sager ikke har haft den mulighed

som er stået frem og har fortalt om deres behov og som har kæmpet for

få bevaret andre børnesager det her vil samlet set betyde en bedre retssikkerhed

for de børn som desværre er blevet og som muligvis vil blive

på forslagsstillernes vegne skal jeg sige at

forslaget til afstemning så så vi er sikre på at

vi vil jo selvfølgelig også gerne gå ind i den udvalgsbehandling

på egne vegne altså enhedslistens vil jeg også sige at det at afskaffe forældelsesfristen fuldstændig i de her civile sager

på enhedslistens vegne kan jeg også sige at skulle det lykkes at fjerne forældelsesfristen fuldstændig så ikke mindst nogle konkrete mennesker

den gode debat og opbakningen jeg ser frem til udvalgsbehandlingen det

det er almindelig kendt at usa ønsker edward snowden udleveret til retsforfølgelse for en række alvorlige forbrydelser

uklart hvad det præcis er forslagsstillerne ikke ønsker at man fra dansk side skulle foretage sig med henblik på at hjælpe amerikanerne

da bemærkningerne til forslaget mest af alt har karakter af et hyldestskrift

den pågældende uanset om der tænkes på landingstilladelse transittilladelse eller udleveringsbeslutning er der tale om konkrete sager som skal behandles efter loven folketinget har således allerede én gang forholdt sig til

ikke i folketingssalen jeg vil nu i øvrigt afholde mig

amerikanske myndigheder i deres forsøg på at anholde snowden det er jo ikke første gang vi diskuterer den pågældende person her i folketinget jeg mener at det sidste gang handlede om

tilbyde asyl selv om den pågældende ikke havde søgt asyl

ikke mindst fordi den pågældende borger som nævnt ikke havde søgt asyl og fordi asylansøgninger er en sag for udlændingemyndighederne og ikke

som behandles her i folketingssalen

ikke som nogen stor overraskelse for forslagsstillerne at vi heller ikke kan støtte forslaget her såfremt danmark anmodes om assistance af

skal danske myndigheder ud fra de givne oplysninger kunne agere med forventning om at konventioner

efterleves at vi i folketinget skal tage stilling til navngivne personer og at man aldrig må deltage i en retsforfølgelse

meget stor uskik man kan jo eksempelvis forestille sig at man så freder personer

der senere begår meget voldsom kriminalitet terrorangreb eller andet men som de danske myndigheder så ikke kan agere

fordi folketinget har besluttet at den pågældende person er fredet og ikke må forfølges af danske myndigheder den praksis hører ganske enkelt ikke hjemme i et retssamfund

har vi den holdning at usa er en nær allieret af danmark det er en retsstat det er et demokrati det er en god ven af danmark hvis man kan sige det på den facon og derfor

skal danmark selvfølgelig også udlevere personer til retsforfølgelse i usa ligesom danmark selvfølgelig skal bistå amerikanerne med hvis situationen skulle opstå at fange amerikanske statsborgere

det er helt helt logisk hvad ville der ske hvis amerikanerne for eksempel nægtede

stod og manglede en dansk statsborger som amerikanerne tilfældigvis kom forbi så havde vi selvfølgelig også et ønske om at vedkommende skulle til danmark og retsforfølges her jeg kan derfor sige meget klart

tilbage i to tusind og tretten fik lov til at mellemlande i københavn angiveligt med det formål at bringe snowden til usa hvis amerikanerne kunne få ham udleveret fra rusland forslagsstillerne begrunder vigtigheden af dagens beslutningsforslag med at snowden er en af vor tids vigtigste forsvarere for de demokratiske rettigheder og derfor bør regeringen sørge for at danmark ikke deltager i tilfangetagelsen og udleveringen af den amerikanske whistleblower hvordan man helt konkret kan deltage i tilfangetagelsen

nævner forslaget ikke rigtig noget om

det er min bedste overbevisning at vi her har at gøre med et

forslag i forhold til magtens

læser forslaget lægges der nemlig op til at regeringen blandt andet skal sørge for at snowden ikke udleveres til retsforfølgelse men det er altså ikke folketinget der bestemmer hvad der skal ske i den situation hvor snowden tilfældigvis dukker op

danmark skulle danmark hypotetisk set

blive opholdsland for snowden i en periode så kan regeringen faktisk ikke stille noget op det er domstolene der skal vurdere om

opfylder betingelserne for udlevering i udleveringsloven til retsforfølgelse i usa det samme gør sig gældende hvis danmark sidder inde med oplysninger der kan føre til hans tilfangetagelse

det heller ikke i regeringens lod at træffe

om hvad det vil sige ikke at deltage i tilfangetagelsen af snowden jeg kan sige at

venstre betragter amerikanerne som danmarks venner og vi betragter det også som et retssamfund og hvis

amerikanerne på baggrund af gældende lovgivning ønsker snowden udleveret i det tilfælde han var i danmark så er det klart at

finde ud af om udleveringslovens betingelser er opfyldt

tage brodden af det spørgsmål der tidligere har været stillet så er det jo netop sådan i udleveringslovens § seks stykke to at

udleveret og udsat for tortur eller anden nedværdigende behandling venstre kan

det har været en nødvendig debat om hvor langt staten kan og bør strække sig ind i menneskers privatsfære ordføreren understregede også at vi i liberal alliance bestemt ikke bryder os om at stater overspiller deres rolle og benytter sig af trusler om terror eller andre sikkerhedsspørgsmål for at udvikle en generel overvågning af borgerne det fører til et fattigere samfund når vi ikke ved hvornår staten lytter med når vi alligevel ikke kunne støtte enhedslistens daværende forslag skyldtes det at man ikke lagde op til at vurdere snowden efter de samme principper som andre borgere

og at den foreslåede tilgang på afgørende punkter ville udfordre det i øvrigt hensigtsmæssige retslige samarbejde mellem usa og danmark anderledes forholder det sig i

i dag her er tilgangen afmålt forskellige berettigede hensyn vi revolutionerer ikke vores forhold til usa og står vagt om de aftaler der nu engang er indgået vi bryder ikke

og sikrer derved lighed for loven vi anerkender vigtigheden af den debat om overvågning som snowdens afsløringer har givet anledning til og vi siger helt pragmatisk og lavpraktisk at vi ikke ønsker at deltage i jagten på whistlebloweren det er en tilgang liberal alliance godt kan støtte vi mener faktisk at det er rimeligt at lade usa stå på egne ben i den her sag de har selv placeret sig i den nuværende situation og de har selv valgt at håndtere sagen på en måde der har ført til stor konflikt i virkeligheden er der vel kun en udfordring i forhold til det her forslag og det er at dets fokus måske er for snævert der har været whistleblowere før edward snowden og vi vil helt sikkert se nye dukke op spørgsmålet er om ikke vores håndtering af disse sager bør være ens på den baggrund skal der her til sidst lyde en opfordring til at forslagsstillerne inden andenbehandlingen prøver at udvide forslagets personkreds så fokusset bliver principielt

i kastrup lige omkring da snowden flygtede til rusland formålet med flyet var angiveligt at få udleveret snowden i alternativet er vi fuldstændig enige i det formål som beslutningsforslaget har formålet er jo nemlig at sikre at danmark beskytter edward snowden så meget som muligt snowden har afsløret ulovlig masseovervågning begået af det amerikanske nsa i et omfang de færreste af os nok havde haft fantasi til at forestille os det er helt afgørende for demokratiet at vi ved det når der bliver begået ulovligheder også når det er en statslig institution der begår ulovligheden måske endda især når det er staten der gør det for det er jo dem som folket har betroet magten og det kræver ansvarlighed ærlighed og gennemsigtighed ikke ulovlig og hemmelig masseovervågning som folket aldrig har godkendt eller accepteret derfor er snowden i vores optik en person der har sat alt på spil og som ubestridt har kæmpet demokratiets sag

et land der beskytter snowden og personer som ham mod uretfærdig behandling

finder vi enhedslistens beslutningsforslag dybt sympatisk som forslaget ligger nu i sin nuværende form har vi dog svært ved

bakke op om

meget sympati for tanken og intentionen bag forslaget men vi har et problem med at lave en særlov og sådan som beslutningsforslaget lægger op til risikerer man at fratage domstolene muligheden for at prøve sagen

det mener vi er en tilsidesættelse af magtens tredeling som oprindelig blev

af montesquieu og som har dannet ramme for de grundlæggende demokratiske styreformer i dag som vi mener det er meget vigtigt at værne om vi mener også det er vigtigt at en lov bør være generel og dække alle personer som foretager en bestemt handling eller ageren

vil beslutningsforslaget i sin nuværende form kunne have den utilsigtede konsekvens at man for eksempel i

at beskytte eventuelle andre lovovertrædelser så det vi vil foreslå

i den her forbindelse er i virkeligheden at vi

med de positive tilkendegivelser der allerede har været her fra talerstolen at prøve

for hvad det er vi gerne vil gøre når der i fremtiden er whistleblowere herunder selvfølgelig også edward snowden derfor

foreslå et ændringsforslag til udvalgsbehandlingen og det kunne lyde sådan her folketinget pålægger regeringen at sikre at whistleblowere ytringsfriheds og demokratiforkæmpere og lignende personer som har indrapporteret mulig ulovlig forvaltning ulovlige aktiviteter

offentligt tilgængelig og retfærdig rettergang herunder også at eventuelle afsoningsforhold foregår under anstændige forhold sikringen af disse ting skal være formel og eksempelvis ske

alle de aspekter som den europæiske menneskerettighedskonvention indeholder det er det vi vil prøve at arbejde videre med i udvalgsbehandlingen

som sagt synes vi det er et rigtig rigtig sympatisk forslag vi støtter helt klart formålet

afgørelser ud fra de regler som vi her i folketinget har vedtaget om ja her konkret international retshjælp herunder udlevering af borgere til retsforfølgelse i andre lande hvis vi altså skulle komme i den konkrete situation at edward snowden eller for den sags skyld en anden whistleblower kom i dansk varetægt

det jo være de danske domstole der skulle tage stilling til udleveringsanmodningen efter de gældende udleveringsregler det ville altså også være dem altså domstolene der skulle vurdere den eventuelle risiko for at snowden ikke ville få en fair rettergang eller om der var risiko for at han ville blive udsat for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling i usa det ville derimod ikke være folketingets opgave at foretage den vurdering vi kan derfor ikke støtte

er jo at han har afsløret den globale ulovlige masseovervågning

derfor ville sf rigtig gerne støtte det her beslutningsforslag men vi har nogle betænkeligheder ved det som flere ordførere har været inde på og som jeg synes

meget rammende nemlig at vi jo helst laver lovgivning der har en generel værdi

højst sandsynligt også kommer efter snowden og som vi allerede har set nogle af det er et kæmpe frihedsprojekt og vi bør sige tak til dem der risikerer så meget for at bringe de her oplysninger frem

jeg tror at det var liberal alliances ordfører der sagde at de eneste der har sat sig selv i den her situation er usa

nærmest sige at manden er en gemen forbryder når i det selv samme land som han er fra usa

har ført til utallige høringer selvransagelse granskninger kongresafhøringer

kriminel det synes jeg er beskæmmende det her er et af de største globale problemer vi står over for og de eneste der har gjort noget galt i den her sag er de amerikanske myndigheder og personer der har sat det her i værk derfor vil vi fra sfs side rigtig gerne støtte intentionen med det her

dem der sætter så meget på spil og det får vi indgrænset på en ordentlig måde juridisk

den beskyttelse der skal til vi kan ikke få nogen garanti

hvordan snowden vil blive behandlet i usa heller ikke fra den danske justitsminister

af ting i den her diskussion senest oplysninger om det fly der holdt i kastrup hvor vi jo egentlig kun fordi justitsministeren talte

sandheden om det fly så sf vil

vi ikke kommer i klemme i forhold til magtens tredeling ved at støtte op om intentionen

det ændringsforslag som alternativet er kommet med vi selvfølgelig lige se det på på skrift men jeg er sikker på at vi kan

indkapsler intentionen med enhedslistens forslag

der blev afsløret var uretmæssig overvågning af amerikanske borgere af europæiske borgere af statsledere

var med andre ord ikke en lillebitte fejl men systematiske systematiske brud på

af eu kontorer det var rigtig vigtige afsløringer det skabte en rigtig vigtig debat for danmarks vedkommende var det også en afsløring af overvågning af cop15

det store klimatopmøde der blev afholdt i københavn

på dansk jord og dermed overvågning af den trafik der gik ind og ud af danmark der er med andre ord ikke nogen tvivl om og det kan man også se på den globale debat edward snowden skabte at hans afsløringer

og satte sig selv på spil var vanvittig vigtigt for den debat

også når det handler om vores færden på nettet og om

de stater som siger at de gør det for at passe

den helt konkrete anledning er jo som justitsministeren også påpeger

danmark faktisk har stillet hjælp

en konkret udleveringssag tværtimod der er tale om at danmark med andre midler har forsøgt at hjælpe amerikanerne med at fange edward snowden så han kunne komme

er problemet så med det for det første er

hemmelighed og at det danske folketing har skullet forlade

sig på justitsministerens fejltagelser for at få så hamrende vigtig en oplysning frem

for at kunne tage stilling til om det var noget vi ønskede

om om danmark skal bistå stater der gerne vil retsforfølge en whistleblower som edward snowden

jo altså noget der tyder på at det vi i danmark ser som en fair rettergang

som edward snowden vil blive mødt med han vil

med al sandsynlighed blive tiltalt efter det der hedder espionage act

det må man da mildest talt sige

strider imod grundlæggende retsstatsprincipper det kan give livstid uden prøveløsladelse

står i en situation hvor amerikanske myndighedspersoner

om skyldsspørgsmålet ved at kalde ham en forræder

der er altså ikke tale om at vi

om en konkret udleveringssag som det fejlagtigt er blevet sagt heroppe fra talerstolen der er tale om at vi forsøger at sætte en stopper for at danmark stiller alle mulige andre midler til rådighed for at hjælpe amerikanerne med at fange edward snowden

så vidtrækkende betydning og så principiel betydning kan blive taget bag lukkede døre i ministerierne uden at folketinget har en mulighed for at tage stilling til det

derfor er vi selvfølgelig også meget lydhøre over for de bemærkninger der

om at formulere det her generelt

så det vil vi gerne deltage i en diskussion i i udvalget om

understrege at vi selvfølgelig ikke har taget stilling til

en konkret udleveringssag men forsøger at tage stilling til alle de andre ting som den danske stat har stillet måske stadig stiller til rådighed det kan vi heller ikke få svar på eller kunne finde på at stille til rådighed i i fremtiden

danmark skal stille sig på whistleblowernes side danmark skal stille sig på privatlivets side

håber vi jo så at vi på et tidspunkt kan finde flertal

socialdemokratiske holdning er klar

politiet også have redskaberne og ressourcerne til at følge efter særlig terrorudfordringen bekymrer os når vi ved at radikalisering og planlægning af terrorangreb foregår på nettet ja så kræver det altså at vores myndigheder også er på nettet når vi diskuterer logningsregler

det altid en balance mellem retssikkerhed på den ene side og sikkerhed for borgerne på den anden side ingen tvivl om det men vi kommer ikke uden om at redskaber til at forebygge og opklare kriminalitet

internettet er afgørende vi noterer os at

justitsministeren ønsker at udsætte revisionen af logningsreglerne til folketingsåret to tusind og seksten

vi havde gerne set dem behandlet allerede nu politiet har behov for nye redskaber på det her område men vi støtter forslaget med den tilføjelse at vi jo altså står i en alvorlig situation hvor myndighederne bør have de nødvendige redskaber og ressourcer til at opklare og også forhindre kriminalitet

af sommerferien vi var meget skeptiske og også utrolig skuffede dengang regeringen meldte ud at man havde tænkt sig

det var noget vi gerne have behandlet allerede nu fordi det er vores indtryk

det er af største betydning for at kunne bekæmpe organiseret kriminalitet og

vi selvfølgelig også slemt skuffede og skeptiske

vente når vi støtter forslaget

omstændighederne tvinger os til at afvente situationen det vil vi så gøre jeg kan også sige at

vi jo glæder os til at gå ind i den her debat efter sommerferien vi synes den er rigtig vigtig og vi støtter helhjertet op om at vi får muligheden for at bekæmpe kriminalitet og terror på nettet og det er vores indtryk

og jeg synes ministeren fortjener ros for at have undersøgt

inden vi gik i gang og det blev som bekendt en milliard kr som et eksternt konsulentfirma vurderede ville være udgiften til at

de nye regler om sessionslogning i hvert fald i den

og nu forhandles der åbenbart mellem

for at finde en billigere løsning

i det tidligere forslag men gældende lovgivning fordrer en revision af logningsreglerne

og det kan vi bare ikke nå hvis vi skal følge den her procedure derfor udsættes

ville blive klar med en forordning lige om lidt så underkendte eu domstolen hele konstruktionen for at være i strid med grundlæggende rettigheder så ventede vi på rigspolitiet

ubrugelige vi ved det ikke for vi må ikke se det og nu handler det så om at man skal

gå i dialog med teleudbyderne

og respekt for et ønske

tror jeg de har ønsket i mange år

med min lange indledning

en revision med skiftende forklaringer det er

hevet ud af justitsministeriet hvilke erfaringer der var med sessionslogningen altså den del af logningen der handler om internetaktivitet

fik et flertal uden om den tidligere regering tvunget noget åbenhed igennem igennem

sig dengang var at man ikke havde anvendt sessionslogning én eneste gang

frihedsrettighederne måske ikke længere

i den lukkethed der er omkring processen altså vi må ikke se det forslag der har været oppe til debat i ministeriet og som er blevet kasseret vi må ikke underlægge det kritiske øjne for om det har effekt eller ej selv om justitsministeren selv i offentligheden har udtalt at det virker så godt så er der ikke nogen andre der må tjekke det efter og vi må ikke

jeg synes at det der er det vigtigste er at vi begynder at tale om hvad en revision skal indebære eller hvad der skal gå forud for en revision vi skal have en offentlig debat med flere forskellige synspunkter ikke kun fra

i bemærkningerne til det her lovforslag nævner at man ønsker dialog med kun rigspolitiet og teleudbyderne altså kun hensynet til efterforskningskompetencer og udgifter for erhvervslivet men ikke en inddragelse af nogle menneskerettighedsorganisationer eller andre der ville have et øje på privatlivets fred dem skal vi selvfølgelig også

så skal vi have kritiske øjne på det fra dem som er uafhængige af

vurdere det fra en anden side vi skal have fremlagt erfaringer statistikker så vi kan afveje proportionaliteten

og ikke mindst en afvejning af hensynet til sikkerhed på den ene side og retssikkerhed og frihedsrettigheder på den anden side det synes jeg

derfor er mit spørgsmål til

at justitsministeren

svare på når han skal på talerstolen senere

en ordentlig åben debat om logning telelogning masteoplysninger sessionslogning eller om man har tænkt sig

en løsning på et tidspunkt der allerede er klappet af bag lukkede døre

at stemme nej ved tredjebehandlingerne

for en anden position vi kan jo se at ministeren viser en vis lydhørhed over for en af de betænkeligheder vi løbende har taget op helt konkret fremgår det nu at man vil fortsætte dialogen med udbyderne så man ikke pålægger dem unødige økonomiske byrder det er godt men det bringer os altså ikke helt i mål hvis vi skal få nok ud af perioden frem mod den planlagte revision af logningsreglerne i folketingsåret to tusind

jeg vil gerne fremhæve to konkrete eksempler der også finder genklang i de høringssvar som vi har modtaget for det første henledte it politisk forening vores opmærksomhed på

mundtlig forhandling i sagerne c to hundrede og tre

og halvfems ved eu domstolen om den nationale logningslovgivning i henholdsvis sverige og storbritannien den endelige dom der potentielt kan få stor betydning for de nationale logningsregler i alle eu lande forventes inden udgangen af to tusind og seksten en betænknings og dialogperiode bør derfor inddrage konklusioner og vurderinger fra den kommende dom

vi os ved institut for menneskerettigheders høringssvar de ønsker fortsat evaluering af proportionaliteten og nødvendigheden af logningspligten og foreslår med henblik på at fremme det enkeltes menneskerettigheder at der i forbindelse med den kommende revision af retsplejelovens § syv hundrede og seks og firs stykke fire gennemføres en evaluering og en analyse af logningsreglernes overensstemmelse med artikel otte i den europæiske menneskerettighedskonvention evalueringen bør blandt andet vurdere muligheden for at styrke de retssikkerhedsmæssige garantier og herunder sikre at logningen sker i mindst muligt omfang og i kortest muligt tidsrum mit budskab i dag er at vi i det videre arbejde med det lovforslag indskriver disse hensyn på linje med hensynet til udbydernes økonomiske byrder lykkes det har forslaget i langt højere grad end tidligere den rette balance mellem sikkerhedshensyn og berørte borgere og virksomheder

blev indført for at sikre at oplysninger om teletrafik er tilgængelige når politiet har brug for det i en konkret efterforskning eller retsforfølgelse det påhviler således udbydere af telenet eller teletjenester at foretage registrering og opbevaring i en år af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgelse af strafbare

det skal ikke være nogen hemmelighed at alternativet jo er betænkelige ved en tilbagevenden

og derfor er det vigtigt med en grundig evaluering

udgangspunktet selvfølgelig være positive over for at

det her arbejde men vi hæfter

siger at det er rigtig vigtigt at der i den kommende revision af retsplejelovens

og seks og firs stykke fire gennemføres en evaluering og en analyse af logningsreglernes overensstemmelse med artikel otte i den europæiske menneskerettighedskonvention og evalueringen bør blandt andet vurdere muligheden for at styrke de retssikkerhedsmæssige garantier og

sikre at logning sker i mindst muligt omfang og i kortest muligt tidsrum derudover hæfter vi os

ved høringssvaret fra it politisk forening som siger at det er det er rigtig vigtigt med en grundig evalueringsrapport som efterfølgende sendes i offentlig høring det vil være nyttig information for folketinget

når de danske logningsregler skal revideres

er ikke foretaget en ordentlig evaluering af erfaringerne med de eksisterende logningsregler herunder den sessionslogning som blev anvendt mellem to tusind og syv og to tusind og fjorten

loven skal revideres er netop det her med at man inkluderer både interessenter fra

organisationer der har med retssikkerhed at gøre

det næste forslag i salen

handler netop om at lovforslaget skal screenes ikke kun i forhold til administrative omkostninger

være rimelig oplagt synes jeg at de ting vi beslutter

at det ingen administrative konsekvenser

ikke har nogen konsekvenser i nogen

altså er noget af det vi har diskuteret allermest i de sidste mange år på retsområdet og det er noget vi

tilslutte os fra sfs side så

internettrafik med afsæt i anbefalingerne fået et eksternt konsulenthus til at beregne anbefalingernes erhvervsøkonomiske konsekvenser for vi ønsker at give politiet den bedste mulighed for at opklare alvorlig kriminalitet og det bør ske på et oplyst og ordentligt grundlag beregningerne har peget på omstillingsomkostninger for branchen i omegnen af en milliard kroner

samtidig har justitsministeriet i den seneste tid afholdt møder med repræsentanter for telebranchen og en række store tele og internetudbydere hvor der er etableret en nyttig og konstruktiv dialog om

er ingen tvivl om at behovet for nye logningsregler er reelt og presserende det handler efter min opfattelse om at finde en model som i tilstrækkelig grad tilgodeser politiets behov men som samtidig ikke pålægger branchen uacceptabelt store byrder jeg mener derfor at vi nu bør tage os den fornødne tid til at fortsætte den gode dialog med branchen og det betyder at vi først kan fremsætte et lovforslag om revision af logningsreglerne

folketingsår det fremgår af gældende lov at justitsministeren skal fremsætte forslag om revision af logningsreglerne i

femten med det fremsatte lovforslag ændres den gældende revisionsbestemmelse så den stemmer overens med virkeligheden altså

deres indlæg jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af spørgsmål som måtte opstå

indføre en ordning som vil indebære at der foretages obligatoriske konsekvensanalyser af lovforslag hvis lovforslaget skønnes at ville have væsentlige konsekvenser for retssikkerheden der vil efter beslutningsforslaget skulle redegøres for sådanne konsekvenser i lovforslagets bemærkninger ligesom det også ville skulle fremgå af bemærkningerne hvis lovforslaget ikke indebærer retssikkerhedsmæssige konsekvenser

følger det imidlertid allerede i dag af vejledning om lovkvalitet og vejledning om konsekvensanalyser at der bør redegøres præcis for det i lovforslagets bemærkninger lovkvalitetsvejledningen indeholder blandt andet således regler om at lovforslagets almindelige bemærkninger skal indeholde nogle obligatoriske punkter om bestemte konsekvenser af forslaget det obligatoriske består i at punkterne skal medtages også selv om lovforslaget konkret ikke har de konsekvenser som punktet handler

de eksisterende obligatoriske punkter er valgt ud fra en vurdering af hvilke spørgsmål der i almindelighed er mest relevante for bedømmelsen af lovforslag der er tale om en afvejning af hensynet til at sikre at bemærkningerne bliver grundige og fyldestgørende over for hensynet til at bemærkningerne alene bør omtale relevante spørgsmål

af disse punkter er punktet om de administrative konsekvenser for borgerne efter vejledning om konsekvensanalyser som forslagsstillerne i øvrigt selv henviser til omfatter dette punkt blandt andet konsekvenser i forhold til borgernes retssikkerhed det betyder med andre ord at det som forslagsstillerne ønsker at opnå med beslutningsforslaget allerede er indeholdt i gældende regler for udarbejdelse

at vejledning om konsekvensanalyser i praksis ikke efterleves fuldt ud på dette punkt en lille og helt uvidenskabelig stikprøveundersøgelse som vi har foretaget i justitsministeriet tyder i hvert fald på det det betyder dog ikke og det er vigtigt at det på den baggrund kan sluttes at der mangler en vurdering af de retssikkerhedsmæssige konsekvenser i lovforslagene i dag der vil i overensstemmelse med de krav der følger af vejledning om lovkvalitet nemlig normalt være redegjort udførligt for de konsekvenser

som sidste år fremhævede vi i vores såkaldte hyrdebrev om lovtekniske emner til samtlige ministerier kravet om at der skrives særlig udførlige bemærkninger til bestemmelser der udstyrer myndighederne med nye hjemler til i kontroløjemed at skaffe sig adgang til privat ejendom ved samme lejlighed mindede vi også om at der ikke mindst af hensyn til folketingets behandling af lovforslag i et lovforslags bemærkninger bør være redegjort herfor hvis forslaget har givet anledning til mere omfattende overvejelser i forhold til

som en beskrivelse i oversigtsform under de obligatoriske punkter

derfor sørge for at den allerede gældende pligt til at beskrive lovforslagets retssikkerhedsmæssige konsekvenser under punktet

konsekvenser for borgerne indskærpes det kan passende ske i justitsministeriets næste såkaldte hyrdebrev som jeg forventer at udsende inden sommerferien hyrdebrevet sendes til samtlige ministerier og offentliggøres på

være medlemmer i salen der stadig måtte mene at lovforslagets eventuelle konsekvenser for retssikkerheden

have sit eget særskilte faste punkt i bemærkningerne er det vigtigt for mig at pointere følgende ud fra et rent lovteknisk synspunkt er det en kvalitet i sig selv at bemærkningerne til et lovforslag begrænses til en omtale af de forhold der er relevante i den pågældende sammenhæng denne begrænsning er nemlig med til at sikre at der holdes fokus på de spørgsmål der er relevante at være opmærksom på i det

i den forbindelse skal jeg stilfærdigt bemærke at uanset hvor vigtigt det er at få beskrevet det

langtfra alle lovforslag vi behandler her i salen som rent faktisk har sådanne konsekvenser og gudskelov for det fristes man jo til at sige indføres der et nyt obligatorisk punkt som udelukkende handler om lovforslagets konsekvenser for retssikkerheden vil det give

til spørgsmål om hvilke andre tværgående spørgsmål der må optages som særskilte punkter i bemærkningerne til et lovforslag en indsættelse af et nyt særskilt obligatorisk punkt vil med tiden dermed kunne få den utilsigtede virkning at den overskuelighed som de faste punkter gerne skulle være med til at skabe går tabt det ønsker

på den baggrund og med løftet om at udsende et hyrdebrev som sikrer at den lovgivning vi har også

tilsige al ønskelig støtte under udvalgsbehandlingen og

på alle tænkelige spørgsmål både i øst og vest

ikke komme et nyt punkt ind for eksempel retssikkerhed

konsekvenser for erhvervslivet og for det offentlige og

at retssikkerheden er i orden

og op til at ministeren ministeren kan have en stor indflydelse på hvordan det så bliver defineret

i forhold til retssikkerhed

jeg kan jo ikke afvise at det har man ikke altid gjort dygtigt nok

vil nu skrive ud til samtlige ministerier at det skal ske

i kombination kan være med til at gøre skatteministeren så glad som

borgernes retssikkerhed for

fru lisbeth bech poulsen ønsker så jeg

som ministeren nævnte er det allerede en del af

som ethvert nyt lovforslag skal måles på der skal altså foretages en afvejning af de retssikkerhedsmæssige konsekvenser for borgeren så vi mener jo

forslagsstillerne foreslår her

samtidig er det jo et udgangspunkt for vores politiske drøftelser vi kan så have forskellige holdninger til hvor balancepunktet i forhold til retssikkerheden ligger

debatter der er herinde i folketingssalen men diskussionen og afvejningen

drøftelser og spørgsmål ligesom det er vores ansvar som politikere og jo faktisk også forbundet med ministeransvar

på spørgsmål i relation til netop retssikkerheden ved ny lovgivning så vi kan ikke støtte forslaget her men

vi vil da opfordre til at man stiller spørgsmål til ministeren om de retssikkerhedsmæssige konsekvenser når vi drøfter ethvert forslag

i folketinget det mener vi rent faktisk er vores pligt som folketingsmedlemmer såfremt vi er

det er

sider fra marts to tusind og femten

retningslinjer for hvordan den enkelte ressortminister ressortminister er forpligtet til at udarbejde deres lovforslag med det her

vil socialistisk folkeparti pålægge regeringen

der obligatorisk skal foretages konsekvensvurderinger hvis lovforslaget skønnes at have væsentlige konsekvenser for retssikkerheden som reglerne er i dag burde alle sådan

hvert fald ikke nogen lovmæssig hindring i som vi lige

og sker det ikke burde reglerne jo præciseres over for ministerierne

have taget den her diskussion fra talerstolen for det har gjort at vi nu får det her hyrdebrev og at

forslagsstillerne jo også får noget ud af det

det synes vi jo altid er rart og det er altid rart at have den her diskussion fordi

tænke over at at det måske ikke var så

støtte forslaget men vi er jo glade for at have diskussionen og ser også frem til at det her hyrdebrev

er en mærkesag for df derfor mener vi også bare

erhvervslivet hvordan lovforslaget forholder sig til eu retten

jeg er sikker på at ordføreren tit har læst bemærkninger til lovforslag

lange vendinger og

tekniske lovforslag som vi stemmer om herinde som ikke på den måde har nogen betydning derfor er

over at df ikke kan støtte det for jeg synes

jeg synes jo at borgernes retssikkerhed er lige så vigtig som

skrive noget ind så jeg er helt sikker på at

altid mulighed for at kunne stille spørgsmål til ministeren om de lovforslag vi skal vedtage så jeg ser ikke nogen problematik i at skulle bygge

der i dag sker med hensyn til eu ret miljøret økonomisk administrative konsekvenser og så videre jeg skal ikke holde en lang tale for jeg kan

i det store hele henvise til ministerens rimelig udførlige gennemgang af situationen

i forbindelse med lovkvalitetsvejledningen og i forbindelse

de administrative konsekvenser af lovforslaget

ministeren gennemgik

jeg medgive forslagsstilleren

synes jeg også det er ganske glimrende at ministeren nu præciser vejledningens bestemmelser i et hyrdebrev der kommer rundt i forskellige ministerier retssikkerheden er vigtig og det skal nævnes i lovforslaget at det så måske i

relation til nogle lovforslag kan være vanskeligt

betydning det har for retssikkerheden er så en anden sag andre forslag kan det være mere oplagt for så ud fra en betragtning om at tingene allerede er beskrevet og

præciseret i forslagene men jeg finder det er ganske tilstrækkeligt med den fremgangsmåde som ministeren har har forelagt

folketinget her i dag nemlig

at det skal være beskrevet i vejledningen og dermed også

mange andre områder hvor retssikkerheden spiller en helt central rolle og hvor den nok ikke får lige så meget opmærksomhed som den burde få og som vi

den når vi som retsordførere behandler lovforslag det er bare mere oplagt at have øje for retssikkerheden når man

er jo faste udpenslede vurderinger af økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet administrative konsekvenser for borgerne miljømæssige konsekvenser

det ville være rigtig fint også at få en systematisk vurdering af de retssikkerhedsmæssige konsekvenser for borgerne

ligesom vi jo netop har diskuteret det for eksempel i forhold til sagen om

edward snowden eller om sessionslogning og derfor er der brug for sikringsmekanismer når liberal alliance alligevel ikke agter at stemme for det her forslag skyldes det at det i virkeligheden ikke bidrager med noget nyt til retstilstanden det er nemlig allerede i dag et krav at lovforslags betydning for retssikkerheden konsekvensanalyseres og selv om ministerierne jo nok med fordel kan mindes om det fra tid til anden så findes lige præcis

i værktøjskassen risikoen for at

bidrager med bureaukrati og dobbeltarbejde er derfor større end sandsynligheden for at borgerne kommer til at kunne høste en retssikkerhedsmæssig gevinst vi agter derimod selvfølgelig

erklærede intention om at hanke op i systemet i virkeligheden burde man gå en anden vej og i liberal alliance har vi luftet den tanke ved tidligere lejligheder det der nok kunne være nyttigt var at folketinget kunne trække på helt uafhængige vurderinger og analyser når det kommer til komplicerede økonomiske juridiske eller retssikkerhedsmæssige forhold at vi har en enhed der ikke sidder i et ministerie som giver sin udlægning af teksten ville nok i højere grad kunne opkvalificere debatten og beslutningerne her i folketinget men det er selvfølgelig lidt en anden historie

starte med at sige at alternativet varmt støtter at der bliver sat øget fokus på retssikkerheden de sidste år har været præget af den fortsatte terrortrussel i europa og en frygtelig konflikt i syrien som også har medført en stigning

flygtninge til europa ud over de åbenlyse udfordringer har det også ført med sig en en generel

flere tiltag i samfundet som har konsekvenser for retssikkerheden det er blandt andet noget som justitia omtaler i flere rapporter der har også i de seneste år været en fortsat tendens til at lukke for offentlighedens indsigt i magtens maskinrum og derfor er der i et øget behov for fokus på retssikkerheden

bliver lovforslag screenet i forhold til konsekvenser for for eksempel miljø erhvervsliv og den offentlige økonomi og derfor synes vi det er positivt at man kan indsætte et ekstra parameter der vurderer de retssikkerhedsmæssige konsekvenser af et lovforslag jeg hører også hvad ministeren siger her i i dag i forhold til

umiddelbart støtter vi op om forslaget men vi er også åbne over for det som justitsministeren foreslår

lovgivning oven på lovgivning men men det jeg kan se i det her

en en helt konkret opstramning i forhold til

fokus på det og det er det er vigtigt for alternativet at det

bliver fulgt op på den ene eller den anden måde

manglende viden de skyldes manglende vilje

selv om jeg på mange måder er positivt indstillet over for forslaget og det fokus der ligger i det

vi ikke at det egentlig vil hjælpe på de problemer

og på samme måde er der en række forskellige lovforslag hvor

høringsparterne justitia institut for menneskerettigheder og retspolitisk forening har påpeget at der er

retssikkerhedsmæssige konsekvenser men men hvor man alligevel

vedtager lovgivningen med åbne øjne

den rette medicin er at vi har et folketing

problemet er ikke manglende viden om lovgivningens konsekvenser

vi skal beskæftige os med retssikkerhed

når der er retssikkerhedsmæssige problemer i ny lovgivning

får vi det gudskelov at vide af de mange gode høringsparter vi har som er optaget af retssikkerhed

på trods af viden om at der er retssikkerhedskompromitterende elementer i lovgivningen

jo fordi der er et folketing og et folketingsflertal i nogle sager som altså synes der

det er dér problemet er det er den politiske vilje der mangler

skal betales et gebyr slut

tror jeg altså ikke

hendes parti også har gjort så derfor kan jeg bare ikke se hvilken forskel det ville gøre

at der på trods af at man havde

måske bare jeg er ikke jurist

på samme måde vil det her jo også selv om vi ikke ønsker at det skal politiseres

på en måde hvor embedsmændene ikke synes at det har retssikkerhedsmæssige konsekvenser

derfor tror jeg bare ikke uagtet de gode intentioner at det her vil gøre

arbejdet med at sikre retssikkerheden tror jeg ikke vil blive nemmere af det

skændes med ministerierne om de nu er kommet med de rigtige vurderinger fordi vi kan pege på at der ligger nogle andre vurderinger i høringssvar

lad os hellere tage den debat klart politisk i det hele taget

man sådan kan inkorporere dem i nogle processer

og så videre det tror jeg

det her forventes at koste erhvervslivet en milliard

en minister som fremsætter et lovforslag til at

har et embedsapparat som indtænker hvad

stærkt signal også at have det på listen

økonomiske konsekvenser for erhvervslivet hvad

ikke forstå at man skulle synes det var enormt besværligt det

hvordan det påvirker borgernes retssikkerhed og det siger man ret klart embedsmænd er jo loyale over for ministre

for regeringer det er det embedsstyre vi har i danmark og derfor er

utrolig lange forklaringer på hvordan det ene eller det andet

forholder sig i forhold til konventioner eller hvad det nu er hvis man får

retssikkerhedsmæssige konsekvenser eller jo det har måske nogle men det lever

vil gerne udfordre konventionerne eller hvad det nu kan være og det er det jeg synes specielt i

venstre side i salen har

en diskussion af eller regeringen kunne

konsekvenser for borgerne man vurderer jo at det ikke har nogen men det kan godt have nogle utilsigtede konsekvenser

sige at der er kommet lovforslag eller beslutningsforslag på miljøområdet

troet at der var en god chance for det så

skrive en beretning i udvalget

ministeren for tilbuddet om at sende et hyrdebrev ud for at understrege det men

det er lige så vigtigt som miljøet som eu retten som de økonomiske konsekvenser for private offentlige

i det skema

det signal der kommer fra en justitsminister der sender et hyrdebrev ud og siger

tit nogle meget lange snørklede forklaringer

bare synes det var rarere hvis vi kunne tage de diskussioner

nogle af de konventioner er dårlige

så kunne vi tage de politiske uenigheder i stedet for at

det er egentlig derfor at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget

regeringens opfattelse slet ikke i udgangspunktet at peberspray til selvforsvar vil øge tryghed og sikkerhed for det første kan peberspray jo ikke kun anvendes som

selvforsvarsvåben det kan også bruge som angrebsvåben og det er svært at se det som andet end en sikkerhedsrisiko hvis folk lovligt kan gå rundt med angrebsvåben i gadebilledet og

for det andet kan brugen eller truslen om at bruge et selvforsvarsvåben føre til optrapning af en konkret konfliktsituation og for det tredje er peberspray ikke ufarlig i forbindelse med beslutningsforslaget har justitsministeriet anmodet om en udtalelse fra sundhedsstyrelsen om farligheden af peberspray sundhedsstyrelsen oplyser at der ud fra en sundhedsfaglig betragtning er grund til at fastholde et forbud og at anvendelse af peberspray kræver en særlig instruks sundhedsstyrelsens anbefaling er af sundhedsmæssige årsager at fastholde at peberspray ikke anvendes til selvforsvar

så risikerer vi altså at helt uskyldige mennesker bliver udsat for det pågældende våben regeringen er som sagt enig med forslagsstillerne i at vi til stadighed skal arbejde på at øge borgernes tryghed og derfor er der taget en række initiativer og heldigvis også en række af dem

voldtægtspakken og det er regeringens opfattelse at skal vi øge tryghed og sikkerhed i samfundet skal vi ikke give folk flere våben i hænderne i stedet skal vi hindre at våben kommer i hænderne på de forkerte

hører hjemme den netop vedtagne knivlov skærper kursen mod knive i blandt andet nattelivet

lovgivning og det er min opfattelse at

den vej vi skal gå det er samlet set ikke vores opfattelse at forslaget vil bidrage til mere tryghed og mindre kriminalitet vores bekymring er at det vil bidrage til mindre tryghed og mere kriminalitet en peberspray kan bruges

angrebsvåben kan optrappe en konflikt og kan ikke anses for ufarlig og dermed vil der være en betydelig risiko for at lovliggørelse af peberspray til selvforsvar i virkeligheden vil være kontraproduktivt for trygheden på den baggrund kan regeringen

i forlængelse af at tv2 nord

i dag kan søge om at få lov til at bære en peberspray en ordning

og jeg citerer det kunne være en mulighed som vi kunne overveje i forbindelse med beslutningsforslagets behandling i folketinget på tilsvarende vis kunne man også overveje om man skulle have tilladelse til at have peberspray i hjemmet i tilfælde af indbrudstyveri det siger

synes jo det lyder som en åbning for hvad er det egentlig for en ordning som dansk folkeparti med

indført det er da nøjagtig den ordning som man i artiklen refererer til kunne være en mulighed

så hvad er det der siden enogtyvende april har fået venstre

de har tænkt sig at bruge til selvforsvar men jeg fandt

der har legaliseret peberspray i et langt mere liberalt

jeg synes jo det er mærkeligt at et parti der kalder sig liberalt ikke vil være med til at støtte nogle liberale tanker der jo går på at man skal have mulighed for at forsvare sig selv

ikke engang så vide regler som man for eksempel har i tyskland eller

de her sager må vi afveje i forhold til den balance vi ønsker i det fællesskab som heldigvis i forhold til rigtig rigtig mange andre lande er præget af lav kriminalitet på voldsområdet

høj for den enkelte fordi der sker ting men i forhold til de lande vi sammenligner os med

står danmark ganske godt og det er er

noget vi værdsætter vi vil godt beskytte det danmark vi kender

det skal ske efter de samme kriterier som gælder for udstedelse af våbentilladelse

vi kan ikke støtte forslaget her

i socialdemokratiet lytter vi til politiet når de på det kraftigste fraråder at lovliggøre peberspray og det har de gjort flere gange der er nemlig en stor risiko for at kriminelle opruster hvis peberspray lovliggøres som håndvåben det kan i værste fald betyde flere knive og andre våben hos gerningsmænd

det er hvad politiet siger og det lytter vi til samtidig har vi i

flere lande der har indført peberspray set at der

sker langt flere ulykker i hjemmene særlig hvor

det er altså en sundhedsfaglig vurdering at peberspray kan forvolde skade på personer

vi skal bekæmpe kriminalitet og kriminalitetens årsager

at lovliggøre håndvåben vi diskuterer meget gerne hvordan vi kan komme kriminaliteten yderligere til livs det ligger os meget på sinde i socialdemokratiet men løsningen bliver aldrig at lovliggøre våben

jeg har forståelse for hensigten bag forslaget det er også det jeg tidligere har givet udtryk for og det er også værd at overveje og drøfte her i folketinget og undersøge nærmere som forslaget ligger nu kan venstre imidlertid ikke støtte det danskernes tryghedsfølelse og generelle sikkerhed har længe været en prioritet for venstre det afspejler sig også tydeligt i det arbejde som justitsministeren har lagt for dagen til dato men der er flere grunde til at venstre ikke kan støtte

forbeholdne over for forslaget i den form det ligger i

at vi kunne frygte at det medfører en konfliktoptrapning som også justitsministeren var inde på

også fundet ud af hvordan politiet stiller sig

den her sag og i den forbindelse kan jeg jo se

ovre i vestjylland fortæller at der er en stor risiko for at tyven vil få fat i den pågældende peberspray

først når han bryder ind i soveværelset

en falsk tryghedsfornemmelse vi må også undersøge hvad det er for betingelser man forestiller sig fra forslagsstillernes side at borgerservice skal påse

påser om betingelserne i henhold til våbenlovgivningen er

rigtig mange skoler det er jeg desværre bange for og vi har rigeligt med skidt i skoler og gymnasier af den slags så hvad er

de nødvendige modifikationer det er et andet element i forslaget

kan jeg umiddelbart heller ikke se forslagsstillerne ønsker

og tydeligt at disse pebersprays skal

man præciserer så også at det

skal kontrollere at den fornødne tilladelse foreligger

og jeg tror desværre at der vil være en stor risiko for at de forkerte mennesker mener sig berettigede til at købe pebersprays og at de derfor kan anvendes som egentligt angrebsvåben men når alt det er sagt må jeg sige at sige at jeg har fuld forståelse for baggrunden for forslaget her det er jo på

utryghed og det kunne overvejes drøftes og vurderes nærmere om det eventuelt under nærmere omstændigheder skulle være tilladt at have peberspray i hjemmet det vil jeg bestemt ikke afvise men med de

intention og også den måde det er skruet sammen på og så alligevel stille sig på på hælene over for det her det synes jeg da er er noget underligt og jeg kan forsikre ordføreren om

et spørgsmål om aldersgrænsen eller bestemmelsen om borgerservice eller de nødvendige modifikationer så kan vi da tage en snak om det så kan vi da lave et ændringsforslag så venstre også kan være med for eksempel så man kunne starte med en ordning

ikke afvise vil ordføreren være villig til det altså kunne man forestille sig at venstre stemte for et forslag der gik på at det så bare var

folk der er i deres hjem og er i en vis

kan der være omstændigheder hvorunder vi skal overveje at kunne udlevere en sådan til

jeg må ærligt indrømme at den måde forslaget

af ethvert barn og jeg siger barn der lige er fyldt femten år er slet slet ikke i venstres holdning hvis vi skal introducere peberspray

grundigere undersøgelser over konsekvenserne af det

i private hjem vil man gerne

da gerne stille et ændringsforslag til mit eget beslutningsforslag om private hjem hvis det betyder at venstre kan love at man vil stemme for et ændringsforslag og efterfølgende stemme for

vi nogle erfaringer og efterfølgende

ordningen skal udvides vil venstre være med på

i den her sammenhæng vi tror at der kan blive tale om en falsk tryghedsfornemmelse vi tror der kan være tale om en konflikteskalering

ind at man kæmper

skulle give mindre kriminalitet at der er flere våben tilgængelige

det er et udtryk for uvidenhed

i sig selv lidt ringe men hvis det

man gør det så er det nok noget af den mest luskede form for stemmefiskeri jeg egentlig længe har

dansk folkepartis side og det siger en del

det er decideret forkert der har været masser af debat og kritik af indførelsen af peberspray hos politiet faktisk har ført til en øget magtanvendelse og altså ikke en nedgang i

føre til konflikteskalering i de situationer der opstår og det vil kunne blive misbrugt af personer som

ikke bruger det til forsvar for eksempel i nattelivet man kan kun forestille sig forestille sig hvad det ville betyde

hvor meget vi gør for at forsøge at undgå knive i nattelivet

våben generelt i vores samfund fordi vi ved at det så sjældent er dem der

åbenlyse uregelmæssigheder i det altså borgerservice skal give en tilladelse hvilken faglighed har borgerservicemedarbejdere til at vurdere hvem der er i stand til at håndtere et våben og

hvilke kriterier skal man give tilladelse altså hvis der ikke er nogen kriterier for at

så kan det jo være lidt ligegyldigt med en tilladelse der er så et åbenlyst

den er det lovligt overalt det nævner

forslagsstillerne heller ikke noget om jeg synes

en vanvittig uheldig argumentation at tilstedeværelsen af våben skal være tilladt fordi

nogle mennesker desværre kan blive udsat for kriminalitet

sikkert land er vores stramme våbenlovgivning og hvis vi kigger ud i verden på lande som måske minder om os men ikke har en stram våbenlovgivning på samme måde som vi har så kan man lære to ting

har en meget videre lovgivning

at bruge en peberspray øge risikoen for at den faktisk bliver brugt hvorimod man kunne have undgået den konfliktoptrapning i den konkrete situation jeg ved ikke om vi

måske bruger ordet lidt forskelligt jeg har ikke noget konkret land ud over det jeg

nemlig danmark og vi har nogle erfaringer som viser at politiets anvendelse

set en fornuftig forklaring på peberspray er velegnet til selvforsvar eller lovligt nødværge om man vil rammes en overfaldsmand i ansigtet vil han eller hun nemlig midlertidigt opleve blindhed og gene men der vil ikke

vil være ude af stand til at gennemføre vold overgreb eller anden krænkende handling men reaktionen på

overfald er ikke uproportional

den er grunden til at lande vi normalt sammenligner os med på retsområdet allerede tillader peberspray og den er grunden til at mange mennesker oplever en øget tryghed når de kan forsvare sig med peberspray samtidig er det bestemt også værd at diskutere det

fast i et forbud som tilsyneladende nyder mindre og mindre støtte i befolkningen

jeg må sige at det er liberal alliances overbevisning

men med forskellige indbyggede sikringstiltag skal man kunne opnå våbentilladelse er det for eksempel klart

at anskaffe besidde og anvende en peberspray i selvforsvar inden for rammerne af straffelovens bestemmelser om lovligt nødværge anskaffelsen og besiddelsen af en peberspray skal ske efter de samme kriterier som gælder for udstedelse af våbentilladelse med de nødvendige modifikationer alternativet

vi mener det er en unødvendig optrapning som er designet til at skabe en falsk tryghed i befolkningen som det kriminalpræventive råd også giver udtryk for

kan en øget tilgang til våben føre til en optrapning

af konflikter og dermed til mere og alvorligere vold vi mener også at flere våben i samfundet i langt højere grad vil medføre en øget utryghed og en eskalering af volden end den vil skabe tryghed for de borgere

mener at det kun er politiet der skal have adgang til sådanne magtmidler og derfor er vi stærkt imod et våbenkapløb i befolkningen

googlede lige peberspray og så kommer den ene nyhed efter den anden

peberspray skal sælges i supermarkeder dansk

en ting er at det kan føre til en optrapning men en anden ting er da også at det gør folk mere utrygge end der egentlig er belæg for

er min største anke mod det her forslag og så mange andre forslag fra dansk

at blive overfaldet af en overgrebsmand og det sker og det er meget

og det skal vi gøre alt muligt for at undgå men det sker altså ikke

at alle unge kvinder nu skal gå rundt med en peberspray i tasken når det så er sagt

og bruger den til at passivisere kvinden eller hvem det ellers er man er ude efter

formålet nemlig at være en effektiv

nødværge mod overgrebsmænd men det skaber en falsk tryghed

kan ende med at folk kommer til at bruge pebersprayen mod nogle uskyldige og så mener

danmark er blevet et mere utrygt sted at være end det var før

og der støttede både df og og de konservative også op om det det er jeg glad for

lidt specielle situation i danmark at borgerne generelt set er tryggere

at være tryggere end nogen sinde før kriminaliteten er faldet men utrygheden er stigende

talt om både i udvalget og med justitsministeren fordi det jo selvfølgelig er et reelt problem at oplevelsen af at være utryg er

ellers kan der ske forfærdelige ting jeg synes vi skal lytte

udtaler at det kan give en falsk tryghed og

claus oxfeldt formand for politiforbundet

i 2014 der er virkelig en risiko for at volden vil eskalere hvis vi gør det her

lovligt så sf er

og jeg er rigtig glad for at nogle af de partier der tidligere har udtalt sig positivt om det

går på at det skal være muligt for danskerne at anskaffe besidde og anvende en peberspray i

er der rigtig mange danskere der efterlyser muligheden for at have

kede af at man ikke har muligheden for

er indbrud i huset eller at man generelt måtte føle sig utryg hvor man med den her enkle foranstaltning kunne opnå en følelse af tryghed men jo også have chancen for at forsvare sig

jeg nævnte før da jeg stillede spørgsmål at jeg havde gennemgået en længere liste liste over sammenlignelige lande i europa og jeg

østrig frankrig finland tyskland italien letland portugal slovakiet schweiz og spanien bare for at tage nogle eksempler på lande

har den løsning som vi i dansk folkeparti anbefaler med beslutningsforslaget eller en endnu mere vidtgående løsning ja i nogle lande kan man tilmed købe pebersprays ved siden af peanuts og lightere

det lokale supermarked med det her forslag beholder vi en sund skepsis samtidig med at vi giver de danskere der måtte ønske

til fare for det omkringliggende samfund og derfor foreslår vi jo også at man regulerer det

er dømt for vold selvfølgelig ikke skal have mulighed for at få en peberspray men hvis man er er ganske almindelige stille og fredelige herre og fru jensen skal

mulighed for at eje en peberspray

der er fra flere ungdomspartier at vi jo bare skal sætte os ned og vente

vil der i det borgerlige danmark være et flertal for at vi kan få muligheden for at få peberspray indført ved lov venstres ungdom er et godt eksempel

så vidt jeg har forstået konservativ ungdom ønsker den her mulighed så i princippet kunne vi

bare sætte os ned og vente på at ungdomspolitikerne blev voksne politikere og at vi så forhåbentlig kunne få den her debat igen om ti til tyve år og så ville det her

alle de her formaninger der kommer fra de politikere der anbefaler et nej har jeg meget svært ved at

tale slået fast at det ikke er et problem for mange sammenlignelige lande hvor man har den her mulighed og hvor det fint kan gå og hvor det jo også ser ud som om befolkningen er utrolig glade for løsningen det er bevist jeg kan jo også

de mediehistorier der har været konstatere at rigtig mange unge kvinder der føler sig utrygge i stedet for at have en peberspray der er relativt harmløs fordi det jo altså drejer sig om et udtræk af cayennepeber i stedet for render rundt med kemiske

hvis de bruges til selvforsvar skade en overfaldsmand kronisk og det tror

nogens interesse pebersprays er dermed det bedste selvforsvarsmiddel hvis det drejer sig om sprays det er mere skånsomt end det der bruges i dag og det giver ikke særlig store problemer i andre lande hvis overhovedet nogen jeg synes derfor ikke jeg har hørt særlig mange

for at stemme vores forslag ned men vi vil selvfølgelig arbejde videre med det her i retsudvalget og jeg hører jo også de tilnærmelser der i hvert fald har været fra venstre

arbejde videre med i retsudvalget det ser jeg meget frem til jeg skal også hilse fra herre søren pape poulsen og sige at de konservative støtter forslaget

regeringen er uenig i at det skal være sådan men fordi politikredsene allerede er organiseret så det sikres at miljøsager behandles af folk med særlige kompetencer det anføres at der alene i tre af landets tolv politikredse

oprettet særlovsenheder på natur og miljøområdet til brug for behandlingen af beslutningsforslaget har rigsadvokaten anmodet samtlige politikredse om at oplyse hvordan sager om overtrædelse af natur og miljølovgivningen behandles i kredsene på baggrund af politikredsenes besvarelse oplyser rigsadvokaten at ti politikredse er organiseret sådan at de mere komplicerede sager behandles i særlige afsnit i anklagemyndigheden de resterende to københavns politi og bornholms politi har organiseret sig anderledes men også her behandles de mere komplicerede sager i

særlovadvokatur eller af en anklager med særlig viden på området efter visitation fra chefanklageren derudover behandles sager om overtrædelse af miljølovgivningen som udgangspunkt i et samarbejde med miljømyndighederne det gør man for at sikre at sagerne bliver behandlet med den nødvendige faglige viden rigsadvokaten har desuden oplyst at der i anklagemyndigheden er etableret tre faglige fora hvor rigsadvokaten rigspolitiet statsadvokaterne og politikredsene deltager og hvor der behandles strategiske og faglige spørgsmål

herunder netværket for særlove hvor meget fagspecifikke og konkrete anklagefaglige

endelig har rigsadvokaten oplyst at rigsadvokaten som noget nyt udbød et tredageskursus i fjor

en gennemgang af de særlige problemer som sager inden for natur og miljøbeskyttelse rejser

uden tvivl båret af de bedste hensigter og intentioner fra forslagsstillerne men regeringen kan som det fremgår

der har været mange eksempler på sager der er trukket ud og som er blevet behandlet sådan lidt

ministerens indtryk at der er sket

hvad hele essensen af livet indebærer og så videre jeg ved ikke om man skal tage det som udtryk for hvor man kan finde finansiering til forslaget men der står at essensen

måske snarere er nysgerrigheden og duften når man skræller en appelsin lidt polemisk sagt fra min side

det her lidt af essensen i både det her forslag

er en masse gode intentioner men man mangler at anvise et seriøst forslag til hvor ressourcerne skal findes henne

det her område også på mange andre områder hvor vi kan kigge til andre lande men vi er nødt til hvis vi skal have en seriøs debat om så vigtige spørgsmål som vores natur og miljø også at finde ud af hvordan man kan finde ressourcerne til

særlige udvalgte jorder jeg skal ikke

men det er bare en udfordring vi vender tilbage til hver gang vi behandler et af alternativets forslag fra deres naturpakke

at finansieringen må vi så klare i finansloven der kunne godt være en antydning af hvor man

som alternativet har et ønske om forstår jeg i det her forslag ønskes det at hver politikreds

har ansat en natur og miljøfaglig specialanklager med særlige kompetencer denne specialanklager i hver politikreds skal have mandat og kompetence til at håndtere samtlige sager som omhandler miljøbeskyttelsesloven naturbeskyttelsesloven landzoneadministration internationale forpligtelser og målsætninger på natur og miljøområdet

i en anerkendelse af livets essens skal vi derfor turde prioritere naturen politisk og økonomisk det betyder at vi må investere men enhver krone investeret vil komme tifold igen på den sociale og miljømæssige bundlinje jeg forstår ikke hvad det er for nogle penge alternativet vil investere for

og hvad er så det

skal være natur og miljøområdet som skal

dermed ikke sagt at vi ikke ønsker at passe på naturen for det gør vi men det er bare ikke vores indtryk at natur og miljøkriminalitet er et voldsomt problem i dagens danmark pointen er at al kriminalitet selvfølgelig skal bekæmpes også natur og miljøkriminalitet og derfor arbejder vi i dansk folkeparti hele tiden meget hårdt

kommer mere politi da det jo netop er politiet der skal sørge for at presse de kriminelle hårdt men som nævnt

politidirektører har valgt at fordele arbejdet på

det foregår faktisk i samarbejde med miljømyndighederne det skal man jo ikke glemme når der føres en miljøsag

er der miljømyndigheder ved siden af ganske ligesom der ved siden af anklageren i en

folk fra skattevæsenet og assisterer

sådan at anklageren står som palle alene i verden selv om det måske ikke måtte være hver dag

en miljøsag herudover som justitsministeren nævnte

som ministeren anførte

af miljøsager ville være endnu bedre set fra anklagemyndighedens side hvis man havde folk der udelukkende beskæftigede sig med miljøsager men jeg må altså sige

kunne gøre sig gældende med skattestraffesager

bureaukrati også inden for politiet der i hvert fald

ville sinke politiets arbejde helt generelt

min kollega fra socialdemokratiet udtrykte

ville koste rigtig mange penge og penge er der ikke

af i det her forslag det har flere ordførere allerede været inde på så venstre kan ikke støtte

former for særjura konkurrenceret it ret efterligningssager skattesager

der er masser masser af sager som vi i givet fald skal have særlige kontorer for

også være helt fint og jeg kan forstå man har succes med det i norge

vi finder finansieringen til det og den skabes

er en reel opdagelsesrisiko når

meget interessant forslag jeg tror

vi mangler nogle oplysninger for

en form for påpegning af at der er et reelt problem i dag hos politiet

der mangler nogle kompetencer i dag som vi helst skulle have skaffet vi skal jo passe på

den her må man immer væk sige form for detailregulering vil løse de problemer vi så ikke rigtig ved om

men nej til forslaget men dog

det er ikke noget retsudvalget har beskæftiget sig med i lange lange tider det kunne være meget sundt at vi fik stillet nogle spørgsmål til justitsministeren vi kan jo høre at der allerede er nogle enheder

hvis vi hvis vi prøver på at stille nogle spørgsmål og indsamle nogle oplysninger så kunne vi måske indkredse lidt mere

til at behandle alle typer lovovertrædelser også når der er tale om det

alternativet her kalder natur og

for at der netop skal være en specialanklager i hver politikreds vil jeg lade politiet og justitsministeriet om

så længe kompetencen er tilgængelig i nødvendigt omfang er jeg godt tilfreds jeg er heller ikke bekendt med at der skulle være en konkret udfordring med at eventuelle lovovertrædelser på natur og miljøområdet ikke bliver behandlet eller bliver behandlet

rette faglige kompetence er til stede det er dog en klar prioritet for liberal alliance at der er en ensartet retstilstand i hele landet også når det gælder eventuelle overtrædelser af natur og

handling straffes i en del af landet mens en tilsvarende handling i en anden del af landet går upåagtet hen jeg har noteret mig at ministeren i sin tale oplyste at alle politikredse er organiseret således at de mere komplicerede natur og miljøsager behandles i et særligt afsnit i anklagemyndigheden og i samarbejde med miljømyndighederne

indtil for et års tid siden var jeg selv og

miljørådgiver i den privat rådgivende ingeniørbranche og det er bestemt mit indtryk at der både hos miljømyndighederne og også anklagemyndighederne er de nødvendige kompetencer til stede til at løfte de her sager liberal alliance ønsker helt generelt

reformer af det offentliges administration af og tilsyn med vores alle sammens natur og miljø vi ønsker at fastholde det nuværende høje niveau af natur og grundvandsbeskyttelse og miljøregulering i danmark

her fra folketingets talerstol talerstol

væsentlige effektiviseringer i det offentliges tilsyn

det kunne blandt andet gøres ved hjælp af afbureaukratisering og udlicitering af tilsynsopgaver sagsbehandling

som jeg vist også har sagt tidligere naturen og miljøet forbedres

at blive målt vejet og administreret strukturen er altså til stede og ifølge min erfaring virker den også efter hensigten

der er derfor efter min mening ikke nogen som helst grund til at indføre mere administration

at folketinget skulle til at blande sig direkte i hvordan opgaveløsningen foregår

ende med at sige

vores generelle stilling til forslaget store virksomheder er i dag

generelt i dialog med myndigheder og de er også tit positive over for det og i den anden

i en analyse der blev lavet i to tusind og elleve

over halvdelen af de interviewede sagsbehandlere fortæller at de ofte i omfattende husdyrbrugssager undlader at påtale overtrædelser blandt

reagerer opgivende hvis de står over for et stort antal udbedringer det er kendt som ikkesager hos kommunerne altså sager hvor der burde være sket håndhævelse men hvor det ikke er sket derfor synes vi

at det ville være relevant at få afdækket det nuværende omfang af kommunale ikkesager og anden mangel på tilsyn og håndhævelse

at det ikke bare overlades til politiet når det rettelig burde udføres af kommunen og den pågældende minister miljøministeren havde jo tydeligvis ikke overblikket da vi behandlede sfs

til folketingsbeslutning om styrkelse af og viden om tilsynet med naturbeskyttelsesloven planloven med videre det er kun en uges tid siden tror jeg vi behandlede det her i salen i

var vi jo inde på at det er for dårligt at den kommunale håndhævelse der burde ske

ikke sker selv efter at der er kommet klare afgørelser i natur og miljøklagenævnet kompetencemæssigt

også på det tidspunkt miljøministeren når

kompetencen til at løfte pegefingeren når der er

i det relevante nævn hvorfor skal man så kunne slippe af sted med ikke at efterleve

et helt konkret eksempel er en mand i nordjylland der har en sø som han lejer ud til fiskeri

naturværdien i den men også det at udleje

i sådan nogle sager er det jo også et problem at vi som lovgivere

her historier og kan se at der er faldet klokkeklare afgørelser men

som miljøordfører at man

kompetence der rettelig hører til kommunen i forhold til håndhævelse

politikredsene er nu blevet så stærke

anklagefunktionen at man faktisk godt kan specialisere sig det ser vi ikke noget problem i problemet er i forhold til det store store pres vi ser

ud over en lang række opgaver som retsordførere

får vi hele tiden præsenteret sager hvor

lang række områder der ikke i høj nok grad

blevet efterforsket

den opmærksomhed som de ønsker at give

er utilfredsstillende at der er nogle ting de ikke kan løfte men som de gerne ville

har en overarbejdspukkel af en anden verden nærmest og det er jo en større diskussion hvad bruger vi de politiressourcer der er

så kommer man rimelig langt væk fra det her beslutningsforslag men det er jo den store diskussion

hvordan vi bruger de politiressourcer der er selv med det løft der er sket så sf er faktisk rigtig positive over for hensigten og vi vil gerne stemme for det vi synes vi bliver nødt til at finde

kan jo fornemme at der ikke er opbakning til forslaget men jeg har

hørt at der er stor interesse for

kigge på om der er et problem

den rapport som vi især bygger vores forslag på

fra to tusind og elleve og vi hører fra ministeren at der rent faktisk skulle være sket nogle ting at der er noget på vej vi har hørt om et kursus som

mig til i udvalgsarbejdet at kunne dykke ned i nogle af de ting og

hvordan de her initiativer virker vi skal have kortlagt problemet

i hvor høj grad vores forslag kan løse problemet eller

og jeg hører også sf sige at vi skal kigge på sammenhængen til kommunernes håndhævelse af de her her sager